vil fremgå af folketingstidende DK

fra statsministeren har jeg modtaget

at ressortansvaret for alle opgaver kontrakter og serviceaftaler vedrørende basal it

it drift der vedrører studievalg danmark og studenterrådgivningen i henhold til aftale mellem uddannelses og forskningsministeren og ministeren for offentlig innovation overføres fra uddannelses og forskningsministeren til ministeren for offentlig innovation per første november to tusind og atten

at tredje stedfortræder for alternativet i østjyllands storkreds julius graakjær grantzau godkendes som ordinært medlem af folketinget fra og med den første november to tusind og atten da josephine fock nedlægger

det bemærkes at første og anden stedfortræder har meddelt at de ikke ønsker at overtage det ledige mandat er der nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

i eu og den frie bevægelighed så længe den er fair og den ikke bidrager til social dumping og derfor skal vi selvfølgelig

påpasselige med at vedtage lovgivning her i folketinget der potentielt kan forringe mulighederne for fri og fair bevægelighed inden for europas grænser men der er også andre hensyn at tage vi er også nødt til at gardere os mod at danmark i fremtiden igen kan blive ramt af store flygtninge og migrantstrømme og det skal vi selvfølgelig være forberedt på derfor bakker

fortsat op om at den til enhver tid siddende udlændinge og integrationsminister selvfølgelig skal have mulighed for at iværksætte et nødberedskab i form af et transportøransvar hvis vi oplever nye flygtninge og migrantstrømme

danmark skal også bidrage til at modtage flygtninge men det skal ske i overkommelige mængder sådan at samfundet kan følge med det er kun et hjerteløst samfund der ikke tager nogen flygtninge men det er også et hjerteløst samfund der tager imod flere flygtninge og migranter end vi evner at integrere det bliver de mennesker med de korteste uddannelser og den laveste indtægt der betaler den største pris hvis ikke vi har en kontrolleret indvandring hverken den danske befolkning eller de herboende personer med ikkevestlig herkomst har gavn af at tilstrømningen kommer ud af kontrol

men vi støtter som sagt muligheden for i en særlig situation at kunne etablere et transportøransvar ligesom man også har den mulighed i vores nabolande i norge og sverige men vi synes også at det er fornuftigt med en bestemmelse om at vi følger op på hvordan det så er gået med den her mulighed som jo ikke har været taget i anvendelse endnu derfor synes vi også at det lyder fornuftigt at den revisionsbestemmelse

ting en rutinemæssig opdatering angående transportøransvar og en rettelse af en fejl i udmøntningen af en aftale fra februar to tusind og atten

transportøransvar betyder at dem der er ansvarlige for transporten af mennesker til danmark det vil sige tog færger og fly kan straffes hvis de transporterer folk der ikke har lovlige rejsedokumenter til danmark ind i landet bestemmelsen er ikke blevet aktiveret i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol men den vil kunne aktiveres hvis der skulle opstå et behov det kræver dog at bestemmelsen om muligheden for aktivering af transportøransvar opdateres i

det er det der hermed foreslås det støtter vi selvfølgelig i dansk folkeparti vi går i den grad ind for grænsekontrol helst så vi selvfølgelig permanent grænsekontrol og vi går ind for at grænsekontrollen kan skærpes når der er et behov for det så derfor er muligheden for

at indføre transportøransvar en god ting ægtefællesammenføringsdelen af

drejer sig om at rette op på en fejl der blev begået i udmøntningen af aftalen mellem regeringen socialdemokratiet og dansk folkeparti i februar to tusind og atten dengang vedtog man skærpede krav til ægtefællesammenføring men i udmøntningen blev en lille del af skærpelsen ved en fejl udeladt den indføjes hermed når man retter op på denne fejl er der samlet set sket en skærpelse af reglerne for ægtefællesammenføring hvilket vi i dansk folkeparti ser som en god ting vi vil ikke lægge skjul på at vi stadig væk kan se mange måder at forbedre lovgivningen angående ægtefællesammenføring på for eksempel bør det som hovedregel kun være muligt for danske statsborgere at få ægtefæller fra fremmede lande til danmark og det burde rettelig være nemmere for dem der ønsker ægtefæller fra lande

erfaringsmæssigt ved ikke giver så store integrationsmæssige problemer som det for eksempel har vist sig at give

folk fra muslimske lande så reglerne kan med fordel strammes på en lang række områder især når vi engang har fået samlet flertal for at forlade de internationale konventioner på området for det bør naturligvis være folketingets opgave at sørge for at danmark bliver ved med at være dansk

giver dog et meget lille positivt bidrag til dette derfor er det godt og derfor støtter dansk

europa stod i en helt særlig krisesituation vi oplevede simpelt hen hvordan der gik hul på europa og hvordan et historisk stort antal flygtninge og migranter krydsede grænsen til danmark jeg er helt sikker på at det står friskt i alle erindringsbillederne herfra dengang for tre år siden tog regeringen bestik af den helt ekstraordinære situation og man udviste rettidig omhu der blev iværksat en lang række initiativer og vedtaget nye love der havde til formål at sikre at vores myndigheder havde de rette forudsætninger for at kontrollere de situationer der opstod som følge af den særlige flygtningestrøm regeringens håndfaste flygtningekurs sikrede at vi fik situationen under kontrol og sidste år i to tusind og sytten fik danmark det laveste antal asylansøgere i ni år det er glædeligt at politikken har virket mens det naturligvis er rigtig positive nyheder

en ting vi lærte i to tusind og femten er det at tingene meget hurtigt kan tage en uventet drejning det er vigtigt at huske på at der fortsat er et stort pres på europas ydre grænser ligesom der stadig er mange udlændinge internt i europa hvis sager endnu ikke er færdigbehandlet der er med andre ord god grund til at vi bliver ved med at sikre at vores myndigheder har de rette redskaber til at håndtere en eventuel ny krisesituation hvor presset på danmarks grænser igen øges voldsomt derfor mener vi i venstre også at er god grund til at reglerne om transportøransvar opretholdes vi mener at reglerne fortsat er en vigtig del af myndighedernes beredskab til at håndtere en mulig fremtidig situation hvor presset på danmark igen kunne tænkes at øges

øvrigt en betragtning vi deler med flere af vores nabolande da norge og sverige også har indført og opretholdt muligheden for transportøransvar det er også glædeligt at det synspunkt har bredt sig i tillæg til

om opretholdelse af reglerne

også en justering af betingelserne for ægtefællesammenføring og ikke så overraskende støtter vi i venstre også denne del da det drejer sig om at rette en fejl indskrevet i lovgivningen så det vi har aftalt også står i den lov

nu bliver bragt i overensstemmelse med aftalen om nye regler for ægtefællesammenføring på den baggrund vil jeg blot opsummere at venstre selvfølgelig støtter forslaget

har to elementer som intet har med hinanden at gøre og for at sige det ligeud

eftersom der kan være medlemmer af folketinget som kan støtte det ene element men ikke det andet

offentligheden og ordentligheden i lovgivningsarbejdet ville det indebære at regeringen fremsatte to separate lovforslag om de to vidt forskellige forhold enhedslisten vil på den

baggrund stille forslag om en opdeling af lovforslaget i to

i virkeligheden allerede være foretaget af udlændinge og integrationsministeren første del af lovforslaget handler om det såkaldte transportøransvar der blev vedtaget over hals og hoved i december to tusind og femten men som aldrig er iværksat når transportøransvaret aldrig er iværksat er iværksat har det sine gode grunde et transportøransvar ved landegrænsen i sønderjylland vil nemlig være et totalt slag i luften i en periode fra januar

og sytten håndhævede sverige et transportøransvar på grænsen til danmark det kan lade sig gøre fordi man ikke kan gå fra danmark til sverige men nede ved grænsen i kruså kan man tage buslinje en fra flensborg

der er sat til at kontrollere pas og dér anmode om asyl et transportøransvar ved den sønderjyske

landegrænse er således en molboagtig foranstaltning

afholde en eneste person fra at søge asyl derfor er der gode grunde til at det aldrig er blevet iværksat den lov der blev hastet igennem folketinget lige før jul i to tusind og femten indeholder en revisionsbestemmelse den lyder udlændinge integrations og boligministeren fremsætter forslag om revision af § en nummer to og tre i folketingsåret

i loven og lov skal jo følges

revision i to tusind og sytten til atten nu kommer ministeren så med et lovforslag i folketingsåret to tusind og

om at udskyde revisionen til en fjern fremtid nemlig i to tusind og tre og tyve

fire og tyve det kan enhedslisten ikke støtte

har enhedslisten ikke noget ønske om at straffe transportører der lader forfulgte mennesker købe billet så de kan søge asyl i et sikkert land hvor mange man så skal anerkende skal have asyl hvor mange man vil modtage er en helt anden diskussion det har intet med det

om et transportøransvar der i hvert fald i forhold til tyskland ikke kan håndhæves simpelt hen fordi vi er landfast med tyskland

af forslaget handler om at man ved en fejl er kommet til at stille for høje krav til ansøgere om familiesammenføring ministeriets jurister skal ikke bebrejdes den fejl for den er et symptom på at vores udlændingelov

uoverskuelig for selv trænede jurister

der laves en gennemarbejdning af loven så den bliver læsbar bare for almindelige jurister for slet ikke at tale om de borgere uden juridisk embedseksamen som loven jo er møntet på men det er selvfølgelig en anden historie enhedslisten kan naturligvis støtte at fejlen rettes

familiesammenføring ikke er endnu strengere end det som regeringen og dens støtteparti har aftalt i februar i år da enhedslisten er modstander af det første element i lovforslaget og tilhænger af det andet

der ikke er nogen saglig forbindelse mellem de to elementer foreslår vi som sagt at lovforslaget opdeles samtidig vil jeg benytte lejligheden til at opfordre regeringen

fremover at fremsætte separate lovforslag om hvert enkelt emne når der er tale om et sådant bunkebryllup

ordentligt beskyttet med en effektiv ydre grænsekontrol skal vi have et stående beredskab i tilfælde af at vi ser scener som dem vi så i sensommeren to tusind og femten dengang var

er at vi kan indføre et transportøransvar i forbindelse med beskyttelsen af vores grænser

også støtte det her forslag det er statens opgave at beskytte dens borgere og det kræver selvfølgelig at man kan have styr på hvem der kommer ind over grænsen

vi førstebehandler lovforslaget som indeholder to forskellige ændringer

vi vil ligesom enhedslisten foreslå at lovforslaget bliver delt op for

lovforslaget den ene del af forslaget omhandler transportøransvar og den anden del omhandler en fejl i forbindelse med loven om ægtefællesammenføringer jeg kan starte med at sige at

hvis vi ikke kan få lovforslaget delt op

bliver vi nødt til at stemme nej til det samlede lovforslag da vi ikke kan tilslutte os den del

omhandler transportøransvaret med lovforslaget vil man videreføre den bestemmelse

blev indført i december to tusind og femten om at udlændinge og integrationsministeren

kan pålægge transportører strafansvar såfremt de bringer udlændinge uden fornøden rejselegitimation og visum til danmark fra et andet schengenland hvis der er indført midlertidig grænsekontrol ved den pågældende grænse transportøransvaret betyder at

luftfartsselskaber bus tog og søtransportører forpligtes til at udføre kontrol af pas og visum

har vi fuld forståelse for at regeringen ønsker at være rustet til at håndtere ekstraordinære situationer og derfor have det nødvendige beredskab men som vi også udtrykte sidst

finder vi det dybt problematisk at man pålægger transportører strafansvar vi stemte imod forslaget indførelse af strafansvar for transportører

private eller statslige rejseselskaber skal pålægges at foretage den her myndighedskontrol vi mener ikke at man kan forvente at de har ekspertise og ressourcer til at foretage sådan en opgave og derfor mener vi heller ikke at det er rimeligt at pålægge dem strafansvar myndighedskontrol bør foretages af officielle myndigheder og af personale

er rimeligt at sætte ansat personale i situationer hvor de kan pålægges straf fordi de for eksempel har fejlvurderet gyldigheden af et visum eller et pas det kan i praksis betyde at mennesker som efter international ret er berettiget til

beskyttelse hvis de kom til danmark får frataget den ret

stilles dermed også retssikkerhedsmæssigt dårligere

det bedst for alle parter at myndighedskontrol altid udføres af officielle myndigheder på den baggrund kan

vil gerne stemme for den det handler om at ændre ordlyden i betingelserne for

loven skal rettes op hurtigst muligt tak for ordet

grænsekontrol eller transportøransvar ændrer ved om man kan søge asyl eller få asyl i danmark tværtimod kan

søge asyl fordi man kan gå hen til den politimand eller den person fra hjemmeværnet

en skrøne og en myte at det har den store effekt på hvor mange

derfor kan det også undre at regeringen

er så optaget af at lave det her transportøransvar og tørre en meget dyr myndighedsopgave af på virksomhederne jeg forstår ikke at

og står og taler om at det er en vigtig statslig opgave

i bussen toget eller hvad det kan være har den helt store effekt på tilstrømningen

er vi jo altså landfast med tyskland og en asylansøger kan bare stå af toget

så gå de sidste meter hen over grænsen hvis det er det man vil

sige til en masse virksomheder og til erhvervslivet at de skal oppebære en masse omkostninger til transportøransvar og i princippet også kan modtage straf hvis ikke de har styr på

man da i det mindste sige at det er staten der betaler for

så grænsekontrol og transportøransvar er vi fortsat imod ligesom vi var da loven blev lavet og derfor er

at man forlænger muligheden for det som

op til her som flere ordførere

handler den anden del af lovforslaget om at rette en fejl

regeringen har lavet i lovgivningen og som handler om mennesker på permanent opholds mulighed

få ægtefællesammenføring den fejl vil vi selvfølgelig

set som loven ligger her gør det nemmere at få ægtefællesammenføring

om at dele det her forslag i to og så vil vi altså gerne kunne stemme imod den del

transportøransvar og for den anden del

at rette den her fejl jeg håber at regeringen

være med til at dele lovforslaget sådan at vi partier der gerne

skal det jo kun være tekniske ting jeg tror at alle som har været i en regering ved at

lovforslag om hver enkelt teknikalitet

ikke rimeligt at det hele bliver stykket sammen i et lovforslag

viser debatten jo her at

i forhold til de

omend ikke det så i hvert fald støtte at lovforslaget bliver delt alt andet vil være helt helt urimeligt

transportøransvaret stemte vi imod det i sin tid da det blev vedtaget

var ud fra nogle af de samme argumenter som har været fremført her under debatten i dag

som ikke skal overføres til private aktører til det private erhvervsliv og derfor

og derfor er vi naturligvis i forlængelse

masse mennesker komme op imod den danske grænse det

godt argument for at lave vidtgående lovforslag men i dag holder det jo slet ikke nogen steder

gør det knap så stramt at få ægtefællesammenføring kan vi godt støtte men som sagt

jeg ud fra at regeringen også vil støtte

ellers er der ingen rimelighed i at man fra folketingets side skal acceptere at man bunker alt muligt sammen i et enkelt lovforslag det er

skal det være fordi der er tale om tekniske ting som ikke er politisk kontroversielle

oplevede vi en af de største flygtningekriser på dansk jord siden anden verdenskrig alle husker billederne af folk der vandrede op ad motorvejen det vidnede om en en situation der var ude af kontrol og hvor eu og nationalstaterne ikke besad de nødvendige værktøjer

i to tusind og femten søgte enogtyvetusinde og trehundrede og seksten mennesker om asyl i to tusind og sytten var det tal på tre tusind fem hundrede det skyldes at regeringen har indført en række stramninger der har til formål at få styr på flygtningestrømmen et af de mest centrale tiltag er den midlertidige grænsekontrol i to tusind og femten brød flygtningesystemet sammen i eu derfor tog en række lande konsekvensen og indførte grænsekontrol

grænseoverskridende problemstillinger kræver samarbejde på tværs af medlemslandene i eu vi ønsker at vi i eu arbejder for at få styr på de ydre grænser så vi igen kan have tillid til de indre åbne grænser vi ønsker at schengensamarbejdet igen skal fungere men når vi oplever en krise som den i to tusind og femten mener vi at nationalstaterne har ret og pligt til at sikre egne grænser og kontrollen har været et vigtigt værktøj

om transportøransvar den bestemmelse som vi indførte i to tusind og femten giver udlændinge og integrationsministeren mulighed

passagertransportører som eksempelvis dsb at

kontrollere passagerernes rejsedokumenter vi mener at det er helt naturligt at de virksomheder

som arbejder med transport af mennesker over landegrænser også spiller en rolle i forhold til at sikre at passagererne også har en ret

i forbindelse med fly dsb har truet med at

være muligt at køre tog over grænserne

vrøvl hvis der kan kontrolleres rejsehjemmel i form af en gyldig billet kan der også kontrolleres pas ved en landegrænse derfor mener vi at vi sagtens kan ændre revisionsbestemmelsen og se på loven igen

og fire og tyve lovforslaget indeholder også et element som drejer sig om en ændring af bestemmelserne i udlændingelovens del

reglerne blev ændret som følge af en aftale mellem regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet der har dog været en fejl i udformningen af loven og med dette forslag sikrer sikrer vi at bestemmelserne harmonerer med intentionerne i aftalen det bakker

også alle ordførere har nævnt af to dele nemlig om henholdsvis revision af reglerne om transportøransvar og justering af betingelserne for ægtefællesammenføring reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol blev som det også

indført i to tusind og femten under flygtningekrisen hvor et historisk stort antal flygtninge og migranter krydsede grænsen til europa og dermed også til danmark efterfølgende danmark var i en helt ekstraordinær situation og både europa og danmark var presset som aldrig før som reaktion herpå

valgte tyskland norge og sverige at iværksætte en midlertidig grænsekontrol ved deres grænser og både norge og sverige indførte ligeledes også regler om transportøransvar den danske bestemmelse herom indebærer at den

de regler om transportøransvar der gælder i forhold til de ydre schengengrænser også skal finde anvendelse ved indrejsekontrol ved de indre schengengrænser formålet med reglerne om transportøransvar er at sikre at transportør foretager en kontrol af rejselegitimation og visum inden udlændinge transporteres her til landet transportøransvaret skal kun indføres hvis det vurderes nødvendigt for at sikre en effektiv grænsekontrol og det har så indtil videre ikke været tilfældet danmark har siden den fjerde januar to tusind og seksten gennemført midlertidig grænsekontrol ved den dansk tyske landegrænse og i de danske havne med færgeforbindelser til tyskland derudover

har regeringen siden den tiltrådte gennemført en lang række stramninger der har gjort det markant mindre attraktivt for asylansøgere at søge til danmark det har ført til at indrejse og asylantallet er faldet meget men når det så er sagt

må vi ikke glemme at der fortsat sidder mange udlændinge i europa der venter på

få deres asylsag behandlet ligesom der fortsat eksisterer et væsentligt pres på europas ydre grænser regeringen har den tolvte oktober i år truffet beslutning om at videreføre den midlertidige grænsekontrol for en periode på igen seks måneder og derudover

vi konstatere at de øvrige nordiske lande fortsat ser et behov for at deres lovgivning giver mulighed for at pålægge transportøransvar i forbindelse med gennemførelse af midlertidig grænsekontrol ved indre schengengrænser jeg mener derfor ikke at

vi kan afvise at der fortsat eksisterer et behov for redskaber til at håndtere en eventuel ny krisesituation hvor presset på danmarks grænser øges voldsomt reglerne om transportøransvar udgør i den forbindelse et væsentligt element så uanset at reglerne om transportøransvar endnu ikke har været taget i brug

på nuværende tidspunkt bør ske ændringer i reglerne det bør således fortsat sikres at transportør kan pålægges at kontrollere rejselegitimation og visum for udlændinge der bringes her til landet det foreslås derfor med lovforslaget at opretholde bestemmelsen om transportøransvar og det foreslås endvidere

med lovforslaget at udlændinge og integrationsministeren i folketingsåret to tusind og tre og tyve fire og tyve altså om fem år skal fremsætte et nyt lovforslag om revision af reglerne

det her lovforslag har jo så også et andet element og det går ud på at rette en

foreslås det at den herboende person for at opnå ægtefællesammenføring skal opfylde mindst en i stedet for to som det står i loven ud af tre såkaldte supplerende overførte betingelser med lovforslaget

vil ordlyden af udlændingelovens § ni stykke seksten bliver bragt i overensstemmelse med aftalen af syvende februar to tusind og atten med dansk folkeparti og socialdemokratiet om nye regler om ægtefællesammenføring folketingets udlændinge og integrationsudvalg er ved brev af tredje juli i to tusind og atten orienteret om at jeg agter at tage skridt til

gennemføre den her ændring hurtigst muligt i det nye folketingsår afslutningsvis skal jeg takke for debatten her i dag og jeg ser selvfølgelig frem til de spørgsmål der måtte være enten nu eller senere i lovprocessen

forhandlingen er åbnet herre leif lahn jensen socialdemokratiet

når man skal behandle en sag om

meget private og fortrolige oplysninger

til arbejdsgiveren samtidig med at arbejdsgiveren

at få så meget indsigt i sagen som muligt når vedkommende har part i

har dog betydet at der har været flere problemer med disse sager

ændre på den aktuelle retstilstand er ikke hensigtsmæssig det har vist sig at forvaltningslovens regler ikke giver den ansatte en rimelig beskyttelse af helbredsmæssige og lægelige oplysninger i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb dette kan selvfølgelig betyde rigtig meget for den enkelte og kan få

tillidsforholdet mellem henholdsvis lægen og patienten samt arbejdsgiverne og medarbejderne og dette vil man jo nok kunne forstå vil påvirke både behandlingen af patienten og ikke mindst fastholdelsesprocessen på arbejdspladsen som jo er supersupervigtigt for at få den enkelte tilbage på arbejdspladsen

også vist sig at det ikke var tydeligt nok hvilke oplysninger arbejdsgiveren måtte få og derfor har der været nogen tvivl undervejs i forskellige sager forslaget går i sin helhed ud på at en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke skal have ret til indsigt i helbredsmæssige og andre lægelige oplysninger herudover at arbejdsgiveren i de tilfælde hvor denne alligevel har ret til indsigt i helbredsmæssige og andre lægelige oplysninger alene har ret til at få oplysninger som for

indgår i høringsbreve og ikke de underliggende erklæringer og journaler med denne ændring mener jeg at det er meget mere præcist hvad arbejdsgiverne må få af oplysninger samtidig med at man også dermed sikrer at de private oplysninger som man

også rigtig rigtig godt

været mange gode bemærkninger i høringssvarene hvor nogle af dem også er taget med i lovforslaget og det synes jeg er rigtig fint

mening at det ikke kun er oplysninger fra lægen men også

den enkelte for det er jo enormt vigtigt at sundhedspersonalet får de rigtige oplysninger for at kunne hjælpe den enkelte person videre det kan være oplysninger af meget meget privat karakter

også vigtigt at lovforslaget ikke begrænser muligheden for at arbejdsgiveren og arbejdspladsen netop kan være med til at fastholde

hvordan arbejdsgiveren kan hjælpe den enkelte i gang på den bedste måde

en privatsag samtidig med at man vil gøre alt for at få den enkelte tilbage til arbejdsmarkedet

til den gamle arbejdsplads derfor er det også godt og meget meget vigtigt at der nu bliver lavet en vejledning i ministeriet om retningslinjerne eventuelt med eksempler så lovgivers intentioner bliver tydelige og operationelle med de ord mener vi klart det er en forbedring af loven og kan derfor støtte

den tidligere ordfører har gennemgået en vigtig del

arbejdsmarkedet men også få den rigtige behandling det skal jo ikke være sådan at en lønmodtager kommer i klemme hvis nu der bliver forlangt lægelige oplysninger der er unødvendige for arbejdsgiveren

arbejdsgiveren sådan set kun har ret til at få lægelige oplysninger hvis det er af økonomisk interesse

er det så også at

en arbejdsgiver søger aktindsigt i helbredsmæssige eller lægelige oplysninger på et tidspunkt hvor arbejdsgiverens adgang til refusion ikke anfægtes

ikke kunne imødekommes så kan arbejdsgiveren ikke få ret til at få partsindsigt i sygdommen

vil give en større sikkerhed for at lønmodtageren ikke kommer under pres og ikke

ikke er nødvendige for at arbejdsgiveren kan få

har noget at gøre med om den enkelte kan komme tilbage til arbejdsmarkedet

en arbejdsgiver fejlagtigt får nogle oplysninger der kan have betydning

den der er syg under pres og det er vi selvfølgelig interesseret i

lønmodtagere og arbejdsgivere den rigtige behandling så dansk folkeparti

i venstre mener vi naturligvis at vi generelt skal behandle borgernes personlige oplysninger

i sikre rammer og med respekt for privatlivet derfor synes jeg det her er et rigtig fornuftigt forslag for det styrker rammerne for hvornår og hvor langt arbejdsgiverne kan kigge med i lønmodtagernes personlige oplysninger tidligere har

urimeligt eller uhensigtsmæssigt og det holder selvfølgelig ikke de oplysninger som bliver udvekslet mellem den enkelte borger og eksempelvis en

skal som udgangspunkt være fortrolige det siger sig selv

helt centralt at man som borger føler sig i trygge hænder og skal føle sig i trygge hænder både på lægebriksen og på arbejdspladsen når det er sagt nytter

ikke noget at vi sætter så tætte skotter op at vi afholder arbejdsgiveren fra at kunne varetage egne interesser i sager om afslag på refusion så i venstres øjne er det

få indblik i helbredsmæssige og lægelige oplysninger når det

af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse men med den vigtige krølle at det sker ud fra en konkret vægtning af borgerens fortrolige oplysninger og arbejdsgiverens økonomiske interesser jeg erkender at det er

på den ene side skal vi varetage lønmodtagerens ret til privatliv

fortrolige oplysninger og på den anden side skal vi sikre at virksomheden kan få indsigt i de oplysninger

man kan få refusion eller ej

forslag og derfor støtter venstre lovforslaget

retstilstand hvor en arbejdsgiver har ret til at få udleveret fortrolige helbredsoplysninger om sine ansatte hvis arbejdsgiveren er part i en sag om refusion af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse

forbedringen forslaget giver helt klart lønmodtageren en lidt bedre beskyttelse mod at fortrolige oplysninger bliver udleveret til en arbejdsgiver men forslaget afskærer ikke arbejdsgiveren fra at blive gjort bekendt med lønmodtagerens helbredsoplysninger forslagets udgangspunkt er ganske vist at arbejdsgiveren ikke har ret til at blive gjort bekendt

hvis de pågældende oplysninger er af væsentlig betydning for at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i en sag om helt eller delvist afslag på refusion af sygedagpenge men hvis afgørende hensyn til lønmodtagerens interesse i hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet

kan arbejdsgiveren ikke få adgang til helbredsoplysninger det er jo sådan lidt frem og tilbage på den ene side og på den anden side der er en tankevækkende skelnen i sprogbrugen her nemlig mellem væsentlig og afgørende hvis arbejdsgiveren kan argumentere for at det har væsentlig betydning for

økonomi i en sag om refusion så kan arbejdsgiveren få adgang til helbredsoplysningerne men ganske vist i

generaliseret form men hvis lønmodtagerens interesse i at arbejdsgiveren ikke får oplysningerne skal tilgodeses så skal det have afgørende betydning for lønmodtageren det vil altså sige sådan må

argumentere en hel del stærkere for sin sag end arbejdsgiveren

kan man forestille sig en sag om stop for udbetaling af refusion til arbejdsgiveren

få kulegravet den sag og få lønmodtagerens situation belyst mere detaljeret det bliver nok svært

det handler jo om at arbejdsgiveren mister nogle penge

er ikke noget entydigt stærkt udgangspunkt for lønmodtageren her den konkrete materielle forbedring der er i det

skrumper ind til at det kun er de relevante oplysninger og ikke de underliggende attester erklæringer og journaler som ligger til grund for helbredsoplysningerne som arbejdsgiveren kan få indsigt i det er selvfølgelig

støtter vi lovforslaget men

alligevel kunne finde ud af det som arbejdsgiveren faktisk ikke bør vide noget om nemlig hvad

lønmodtager fejler og hvorfor lønmodtageren syg

fremgår den der begrænsning af hvilket materiale arbejdsgiveren kan få adgang til kun af bemærkningerne vi mener det bør stå i selve lovteksten som sagt er vi positive over for det da der trods alt er den beskrevne forbedring men det er ikke vidtgående nok og vi vil stille nogle ændringsforslag og den eneste måde man kan sikre lønmodtageren på her

så det kommer til at stå klart og tydeligt at kommunen og ankestyrelsen ikke må udlevere helbredsmæssige og lægelige oplysninger til arbejdsgiveren medmindre lønmodtageren har godkendt det så er spørgsmålet selvfølgelig hvad så med arbejdsgiverens retssikkerhed og det er jo ikke fordi vi bare vil køre hen over den men vi er

i en situation hvor man ikke kan tilgodese begge dele lige godt og der prioriterer vi altså at sikre lønmodtageren langt bedre end forslaget her og så må man sige at arbejdsgiveren

trods alt stadig væk vil have mulighed for at klage til ankestyrelsen over kommunens afgørelse og ankestyrelsen er jo i besiddelse af alle oplysninger vedrørende borgerens helbred og sygeforløb fordi det fremgår af hele dokumentationen som som ankestyrelsen får adgang til når den skal vurdere klagen fra arbejdsgiveren der vil faktisk også være en del

tilfælde hvor lønmodtageren og arbejdsgiveren må formodes at have en fælles interesse i en refusionssag altså at arbejdsgiveren vinder refusionssagen for den skyldes jo at

har stoppet lønmodtagerens sygedagpenge og det øger selvfølgelig faren for at lønmodtageren bliver

stiller det jo i sig selv lønmodtageren i en udsat position og i de situationer kan lønmodtageren have en interesse i at arbejdsgiveren får oplysningerne og så har man jo mulighed for at sige ja til det

skal forslaget her indsnævre arbejdsgivers mulighed for at få udleveret helbreds og sygdomsoplysninger om medarbejdere i forbindelse med sygedagpenge og jobafklaringsforløb

i udgangspunktet være private og vi ser i liberal alliance derfor rigtig positivt på at man indsnævrer arbejdsgiverens mulighed for at få de her oplysninger det er desværre sådan at man ikke helt kan fjerne muligheden fordi arbejdsgiveren med den måde systemet er skruet sammen på i dag i forhold til refusion kan have væsentlige økonomiske interesser i at kende nogle helbredsoplysninger men med forslaget her minimerer man de oplysninger der udleveres så arbejdsgiver altså ikke modtager informationer så længe refusionen ikke ændres og så sørger man for at filtrere oplysningerne så det kun er den del vedrørende arbejdsgiverens økonomiske interesse der udleveres

at beskytte danskernes privatliv så

skal private

og der er det her lovforslag jo klart et lille skridt

et lille skridt som begrænser arbejdsgiverens ret til at få fortrolige oplysninger om ansatte borgere

yderligere at se på muligheder for at begrænse arbejdsgiverens ret til at få

så det er vi klar til men som udgangspunkt er det her et lille skridt i den rigtige retning

sundhedsoplysninger der ikke er relevante det er desværre en relevant præcisering men den giver lønmodtagere en stærkere retsstilling vi kan fra radikal side selvfølgelig

kan få skaber utryghed der skal være mere klare linjer der beskytter lønmodtagerne

i sf ser vi det sådan at der også muligvis i fremtiden kan opstå konflikter mellem arbejdsgiverens ret til oplysninger om ansattes helbred og lønmodtagernes behov for fortrolighed om egen helbredssituation

også i praksis vil skabe klare linjer og en tilstrækkelig klar retsstilling for lønmodtagerne

tvivl om at lovforslaget er en forbedring i forhold til situationen i dag

for de mange bemærkninger og også konstruktive

er givet i forbindelse med lovforslaget her som vi behandler nemlig l ni og tres

det ser ud som om der bliver en bred opbakning til at begrænse arbejdsgiveres adgang til at blive gjort bekendt med de ansattes helbredsmæssige og lægelige oplysninger hensigten med lovforslaget er at arbejdsgiveren ikke får private og uvedkommende oplysninger om lønmodtageren som ikke har betydning for arbejdsgiverens ret til refusion forslaget sikrer derfor at arbejdsgiveren ikke bliver gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren medmindre arbejdsgiveren konkret har behov for oplysningerne for at kunne varetage sine økonomiske interesser i en sag om afslag på refusion det gælder dog kun hvis afgørende hensyn til lønmodtagerens interesse i hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter ikke er påkrævet på den måde sikres den rette balance mellem arbejdsgiverens interesse i at blive gjort bekendt med sådanne oplysninger og også lønmodtagerens interesse i at arbejdsgiveren ikke bliver bekendt med sådanne oplysning men jeg vil også gerne sige at det er en svær balancegang og

også der er brug for en grundig udvalgsbehandling og det siger jeg også til

finn sørensen fra enhedslisten som jo meget klogt og rigtigt sætter fingeren på nogle af de sværhedsgrader der er og det er faktisk noget af det

vi kommer et spadestik dybere i forhold til

at det jo er for at rette op på en desværre uhensigtsmæssig måde som man har brugt lovgivningen på og derfor er der brug for den her forbedring som jeg gerne vil understrege at det er men jeg tror at vi har brug for i fællesskab at

derfor er

det er jeg nok klar over kan blive svært når når der

næste ærinde er så at sikre at alle har et fuldstændig realistisk billede af hvad det egentlig er for en forbedring så der ikke er nogen lønmodtagere derude der tror at nu er der lavet en lov om at arbejdsgiveren ikke kan få adgang til

er sygemeldt og sådan er det jo ikke og der synes jeg bare det er enormt vigtigt at vi får det fuldstændig på det rene hvad forbedringen består i men også de begrænsninger der jo stadig væk er i forhold til lønmodtagernes rettigheder

positive tilgang til at drøfte det her spørgsmål og det er netop også derfor at jeg på baggrund af det som herre finn sørensen nævnte i sin ordførertale gerne vil have muligheden for at vi i udvalgsbehandlingen får den her pointe

betragter jeg det som vedtaget

når man i grønland har fået tilkendt erstatning for tab af arbejdsevne eller erstatning for tab af

så gælder den arbejdsskadeserstatning indtil man bliver pensioneret det er der sådan set ikke rigtig noget i vejen med problemet er imidlertid opstået oppe i grønland

kun udbetales til det fyldte fem og tres

år mens pensionsalderen

tusind og steg til seks og tres år og for øvrigt i

en og tyve vil stige til syv og tres år oppe i grønland lovforslaget skal derfor lukke det hul som er opstået mellem

så ingen i grønland som har fået tilkendt arbejdsskadeserstatning kommer til at stå i en situation hvor de ikke modtager penge i et helt år så socialdemokratiet bakker naturligvis op om

har til formål at sikre at tilskadekomne der er omfattet af den grønlandske arbejdsskadesikring fremover modtager erstatning indtil den

gældende pensionsalder der er således tale om en teknisk ændring af loven som sikrer at der ikke længere opstår en periode mellem at den tilskadekomne bliver fem og tres år og indtil de får alderspension men at de fremover modtager erstatning indtil de når pensionsalderen det er fornuftigt og i dansk folkeparti støtter vi fornuftige lovforslag som sikrer at borgerne ikke risikerer sig mellem to stole

dette lovforslag sikre et opdateret retsgrundlag for grønlændere med nedsat erhvervsevne lovforslaget kommer som følge af den hævede pensionsalder i grønland fra fem og tres til seks og tres år og det har medført at en række grønlændere med arbejdsskader har mistet deres arbejdsskadesikring der er blevet givet som kompensation for arbejdsløn men den hævede pensionsalder skal efter venstres

som i forvejen er blevet ramt af sygdom eller arbejdsskader og som derfor ikke på egen hånd kan tjene til dagen og vejen

personligt glæder dette lovforslag mig det er nemlig med til at sikre de mest udsatte grønlændere der enten på ulykkelig vis er blevet for syge til at arbejde eller på anden vis er blevet skadet som følge af deres arbejde

ordførere har nævnt sikrer lovforslaget grønlændere født før nitten tre og halvtreds så de fortsat kan se frem til kompensation givet som løn frem til deres pensionsalder dermed sikrer lovforslaget at den hævede pensionsalder ikke går ud over

som i forvejen har det svært og derfor stemmer venstre for lovforslaget så skal jeg hilse fra de konservative som desværre ikke kunne være til stede i dag under denne behandling og at de også stemmer for

det er et godt lovforslag der sikrer at erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af forsørger kommer til at løbe til den til enhver tid gældende pensionsalder i grønland så enhedslisten støtter lovforslaget

erstatning for tab af erhvervsevne og erstatning for tab af

til seks og tres år og yderligere fra seks og syv og tres år når vi rammer

det vil give god mening at vi nu får lukket det hul og dermed sikrer at udbetalingerne af erstatningerne udmåles for perioden indtil modtageren får ret til pension præcis ligesom det er tilfældet i dansk arbejdsskadesikringslovgivning i øvrigt derfor støtter liberal alliance også lovforslaget

at man sørger for at der ikke er et hul på en eller to år hvor mennesker hverken får erstatning eller

øvrigt også samtlige grønlandske partiers holdning

opstår der et hul på helt op til to år mennesker der er ramt af

fortsat kan udbetales til den pågældende person indtil den pågældende når alderspensionsalderen det er der også flere ordførere

vi har ikke så mange ekstra kommentarer andet end at

brede opbakning til det lovforslag som vi nu førstebehandler

nogen tvivl om at det her jo er en mere teknisk tilretning for

at sikre sammenhæng mellem den danske lovgivning

i forhold til grønland derfor er der ikke så meget at sige det har været fint gennemgået af ordførerne og det er helt naturligt at vi nu får bragt det her på plads derfor ser jeg også frem til en god udvalgsbehandling af et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

at skatteministeren er i salen og derfor ser jeg mig nødsaget til

i fem minutter

en udmøntning af forskellige dele af aftalen om erhvervs og vækstinitiativer fra november sidste år en aftale socialdemokratiet ikke er med i vi forsøgte faktisk

af nogle taktiske årsager fra regeringens side

er der en række forenklinger og ændringer især på motorområdet altså køretøjsrelaterede afgifter og regler som bliver

gerne havde været med i en bred aftale på det tidspunkt sidste år

synes egentlig det er mere fornuftigt end så mange andre tiltag som regeringen ønsker på erhvervsområdet at lave en oprydning i nogle af de her

de administrative byrder på motorområdet der bliver mindre med det her lovforslag som vi kan støtte

lovforslaget her fra erhvervs og iværksætterpakken

handler om pvc afgiften altså om at ophæve pvc afgiften og fjerne emballageafgiften på

de penge til at lave andre afgiftssaneringer end den her det påstås i lovforslaget at der egentlig ikke er nogen miljø og sundhedsmæssige

det er ikke det der indgår i høringssvarene fra

stadig væk et problem når der er pvc og ftalater i de her

del forskellige love der bliver ændret med lovforslaget her det

på motor og køretøjsområdet vi synes det er fornuftigt at

rigspolitichefen kan give relevante myndigheder i andre eu lande ret til at søge i de oplysninger fra køretøjsregisteret der er videregivet til

fælles europæisk direktiv på området

skal gennemføres med lovforslaget her det synes vi er

kriminalitet men også mindske nogle af de skattemæssige problemer der

af deltidsbrandmænds køb af dagsbeviser i forbindelse med brug af

fornuftige gode tiltag

i forbindelse med udvalgsbehandlingen det kræver en politisk velvilje fra de andre partier og fra skatteministeren men hvis man

en bred opbakning til mange af de her tiltag der egentlig er ganske fornuftige så

lytte til de grønne organisationer som påpeger at det fortsat er et problem

ærgre mig over at man må udskyde offentliggørelse og anvendelse af standardkontrakterne omkring leasing

det er et problem som der har været meget fokus på og hvor vi også havde det indtryk fra de forhandlinger der har været med skatteministeren at det kunne gøres her senest den første januar

det må altså udskydes med med et år

forståelse for at det kan vi ikke bare lige beslutte skal være anderledes der er simpelt hen nogle administrative grunde til at

kan overholde den tidsplan som vi blev stillet i udsigt

er den bedste måde

det betyder ikke at vi ikke stadig væk skal gøre noget ved forbruget af pvc men det er måske bedre i regi af

eu reglerne

også det eneste land i eu der har en afgift

meget kraftigt bevis for

forslaget i forhold til miljø og sundhedseffekter og jo også en generel antagelse alt andet lige fremgår det jo også af de overvejelser der er i regeringen at man risikerer en forøget brug

hvis der ikke er nogen afgift

at man mener at det ikke er så meget men hvorfor så overhovedet gøre det hvorfor ikke når man nu er blevet enige om at have nogle midler til at sænke forskellige punktafgifter

forskellige gode begrundelser bruge de penge på nogle andre områder end det her hvor der

risiko for miljø og sundhedsmæssige

til levnedsmidler så så der er ikke den her sundhedsrisiko i ifølge den rapport der er udarbejdet fra regeringens side

herre dennis flydtkjær henviser til skatteministeriets saneringsudvalg og de har jo faktisk erkendt det indgår jo direkte i ordbrugen her at en fjernelse af afgiften alt andet lige vil føre til et forøget

siger miljøstyrelsen at pvc er den plasttype der giver flest skadevirkninger for miljøet og påpeger at en række ftalater er hormonforstyrrende

det indeholder tretten forskellige elementer nogle er store andre er mindre nogle er der aftaler omkring og noget er så bare noget som ministeriet har ment

løse og det kan være helt fint men når der er så mange tiltag vil jeg på grund af tiden ikke nævne dem alle sammen her også fordi nogle af dem er ret små de første to tiltag jeg vil nævne er noget der er aftalebelagt fra den erhvervs og og vækstinitiativaftale fra november sidste år

andet for at hjælpe små og mindre virksomheder som

selv meget små beløb skal sidde og afregne skatter og afgifter det betyder ikke

men jeg synes det er meget fornuftigt får lavet en bagatelgrænse så man

så afskaffelsen af pvc afgiften

for det det det betyder derude for rigtige

at lave adfærdsregulering via afgifter men vil vi gerne

en afgift som stort set ikke har nogen effekt på sundhed og miljø men til gengæld giver en masse

for virksomhederne altså en afgift

og halvfjerds virksomheder som

varig virkning men virksomhederne bruger så

at danmark er det eneste land i eu mig bekendt som har afgifter på det her betyder det så at man bare skal have frit spil at vi skal bruge mere pvc nej selvfølgelig ikke men det betyder bare at

nok ikke er den bedste måde at regulere det på eu har mange gode regler på området som også handler om mere international bekæmpelse af de skadelige pvc materialer og der er det

så også det man er kommet frem til i andre lande hvor man så ikke har haft brug for den her afgift

at nedbringe brugen af pvc hvis det er noget der er skadeligt i en eller anden sammenhæng men afgiften er bare ikke den bedste måde

regulere det på et andet tiltag som

vi vil undtage deltidsbrandmænd fra køb af dagsbeviser og det er jo rigtig positivt det

er der en god ordning hvor man kan købe et dagsbevis så man

godt må køre i privat regi i en gulpladebil men man

hvis man er brandmand og bliver indkaldt til en udrykning

det giver ikke så meget mening og så giver det god mening at man kan gøre det efterfølgende jeg synes dog vi skal se om vi

gå skridtet videre og helt fritage

folk som brandmænd eller andre folk som skal køre ud til en udrykning hvorfor skal de i det hele taget bede om at få de her dagsbeviser og

kunne vi ikke bare helt fritage deltidsbrandmænd for at skulle købe dem og sige at hvis de som en naturlig del af deres arbejde kører til en udrykning

vi i udvalgsarbejde prøver at gå lidt i dybden med om man nu kunne sikre at

jo ikke bøvl

trods alt positivt nok bliver efterfølgende

der med lovforslaget bliver ændret på selvanmelderordningen på motorområdet vi synes

ind i ordningen

som et rigtig godt redskab man kan bruge både for at sikre at

kan fifles med med provenubetalingen på leasingområdet men også en god forbrugerbeskyttelse

hvis standardkontrakterne ikke er klar så

vil holde fast i at dem skal vi selvfølgelig have lavet jeg tror det skal være mine bemærkninger til lovforslaget er mange ekstra ting i det men men tiden forhindrer

vi ikke mener den har den store effekt vi vil rigtig gerne komme plastik til livs til rigtig meget men det her

indfører vi en bagatelgrænse for registrering i flere afgiftslove

direktivet og en række andre ting det her

fra enhedslistens side til at stemme imod det det gør vi ikke mindst på grund af

der står i lovforslaget at man ikke vil se nævneværdige miljømæssige konsekvenser af at fjerne afgiften endskønt man selvfølgelig forventer et merforbrug af pvc når afgifterne fjernes hvilket jo også er ganske

pvc er jo et

farligt stof det er svært at håndtere i forbrændingen det er noget skidt i affaldssorteringen det danner farligt affald og

som hedder ftalater og som blandt andet er er skadelige for

forplantningsevnen man må også bare sige

på ingen måde er enige i den negligering af de miljømæssige konsekvenser som fremgår af lovforslaget hvis

man tager udgangspunkt i hvad det økologiske råd mener om det her og det

pvc er et miljøskadeligt materiale og det ødelægger genanvendelsen når det sammenblandes med andre plasttyper ved forbrænding af pvc affald dannes femten til tredive gange så meget restprodukt som ved afbrænding af almindeligt affald og pvc restprodukter skal deponeres som farligt affald når pvc nu bliver afgiftsfrit

det betyder at der bliver et indirekte og miljøskadeligt tilskud til pvc

provenuet men pvc afgiften er ikke sat i verden for at skaffe provenu altså penge men for at medvirke til at løse et miljøproblem og så påpeger det økologiske råd

kunstigt lavt da afgiften

hvis man i stedet siger det økologiske råd regulerede afgiften med prisudviklingen

ville både miljøeffekt og provenu

overset pointe nemlig at der ikke er sket en regulering af miljøafgifterne det burde selvfølgelig

at hele afgiftsstrukturen danner rammen om

forbruget af miljøskadelige stoffer er og dermed også at højere afgifter bidrager til udfasning af de stoffer som vi ikke bryder os om og som er hormonforstyrrende og som er skadelige for naturen en sidste ting som det også er væsentligt at nævne når

finansieret af besparelser på på dsb

meget truende klimaforandringer og hvor kollektiv trafik

vil være en væsentlig brik i forhold til at at vi fra danmarks side bidrager til at

en meget truende klimakatastrofe

kommer også fra det såkaldte råderum altså de penge som der

i kassen og som blandt andet er kommet

i kassen ved at der er blevet lavet adskillige forringelser for folk

syge handicappede arbejdsløse og hvor man har lovet befolkningen at de penge så skulle bruges til øget velfærd og nu bliver en del af de penge

som ovenikøbet meget sandsynligt vil have en klart skadelig effekt på miljøet så

omfangsrigt og mere gennemskueligt afgiftssystem afgiften på pvc og pvc folier foreslås helt afskaffet samtidig foreslås det at der indføres bagatelgrænser i flere afgiftslove det er vi rigtig glade for i liberal alliance der er jo grundlæggende to måder man kan mindske brugen af skadelige stoffer på

regulering der er regulering på det her område der er eu regulering der sikrer at der ikke bliver brugt

forsvarligt og når man har regulering som mindsker det skadelige brug af et stof skal man jo ikke også have afgifter det er udtryk for dobbeltregulering derfor

det naturligt at man afskaffer pvc afgiften

jo bare udtryk for en pengemaskine det her forslag

kan nægte virksomheder at blive godkendt i

kan smide virksomheder ud af ordningen selvanmelderordningen bygger på en tillid

hvis man ikke kan leve op til den tillid skal man selvfølgelig ikke være i ordningen

implementeres cbe direktivet så andre eu landes myndigheder kan trække på køretøjsregisterets oplysninger så det bliver nemmere at behandle sager om overtrædelse af færdselsloven vi støtter naturligvis

op om men andre man ikke kan bakke op om så jo mere vi kan være fælles om jo bedre

forslag om at få det opdelt vil vi også bakke op om isoleret set vil det så være

det ville være fint for os i

lovforslaget

overvejende for at stemme imod men det er jo en balancegang

afbureaukratisere og der er rigtig mange gode elementer i det her lovforslag omvendt synes

kunne tænke mig at få udskilt fra lovforslaget så

ender med det ene nu se eller at vi slet ikke ender med noget

ikke entydigt sige at vi er imod men medmindre vi får det delt

det her lovforslag og også det næste vi skal diskutere at være gode til at

gode forslag til mindre ændringer som kan betyde rigtig meget for nogle enkelte borgere det tager jeg som et symbol på at regeringen og skatteministeren har valgt at når

virksomheder henvender sig med et eller andet problem i skattelovgivningen bliver det faktisk taget taget seriøst og ender også i folketingssalen eksempelvis kan man tage det her forslag

deltidsbrandmænd som i dag åbenbart skal søge på forhånd

vil køre med deres gulpladebil når de skal

arbejde nu kan de så også få lov

forberedt det inden de skulle arbejde det er sådan en meget logisk ting som som der må være nogle i skatteministeriet som har taget med ind når nogle har skrevet om det det vil jeg bare gerne rose og derfor kan vi også støtte alle de her mindre forslag som en række af mine kollegaer har gennemgået og som jeg ikke vil bruge tid på så er der det her med pvc afgiften

som også andre har debatteret før mig

lyst til det kan stemme anderledes

de forskellige dele afskaffelsen af pvc afgiften er ikke radikal politik vi havde gerne været det foruden men det er en del af det kompromis der lå i erhvervspakken og derfor stemmer vi for

vi ser det giver det ikke flere arbejdspladser eller mere vækst

vi vil gerne fjerne og lette afgifter hvis det kan skabe noget for samfundet for fællesskabet hvis det kan skabe flere arbejdspladser flere investeringer mere innovation mere iværksætteri og det er også nogle af de ting der er med i den her pakke og nogle af de ting vi er glade for i den her pakke men den her afgift synes vi godt man kunne have beholdt og vi mener også at der er nogle negative virkninger

stemmer for fordi vi fik indført nogle andre ting så vi stemmer for

den her pvc afgift som det her lovforslag

får sit helt eget lovforslag og vi har en situation hvor det radikale venstre siger at det radikale venstre er imod og det radikale venstre siger at får vi et nyt flertal efter et kommende folketingsvalg

vi har aftalt at stemme for det her lovforslag hvis der på et senere tidspunkt kan dannes et flertal for at lave afgiften igen

stemme sammen med enhedslisten om at genindføre den her afgift så det det vil vi gerne gøre på et

senere tidspunkt hvis flertallet skulle skifte

det radikale venstre er at man kan indgå en aftale

men jeg er da glad for at det bliver bekræftet her fra talerstolen at

det hele rullet tilbage igen og så får vi genindført afgiften det er da

stemmer for at afskaffe den men så til gengæld siger at man gerne vil genindføre afgiften efter valget

lidt besynderlig situation

elvarmeafgiften så vi kan få mere vedvarende energi ind i fjernvarmen vi fik

det vi kan kalde grøn benzin altså benzin der bliver produceret på affaldsprodukter fra landbruget som også vil mindske

så vi fik nogle ting med fra radikale venstres side med de otte mandater vi

også fået nogle ting med som ikke er vores politik men det

på miljøstyrelsens hjemmeside altså en statslig styrelse

noget der er meget skadeligt for miljøet fordi der når det bliver

frigivet saltsyre

blødgøre det ftalater er sundhedsskadeligt

mennesker og der er mindst tre ftalater som bevisligt skader

gravide så det er altså et

kan stemme

ting som bare er sund fornuft og giver

i forhold til brandmænd som ikke er professionelle dag til dag brandmænd

frivillige så det giver jo bare rigtig god mening

som bare er sund fornuft og giver rigtig god mening med noget som i hvert fald de grønne partier i folketinget er meget optaget

forskellige elementer for det første

ophæve pvc afgiften og emballageafgiften på pvc folier fordi det vurderes at

det giver en masse administrativt bøvl ude i virksomhederne så indføres der en bagatelgrænse for registrering og betaling af afgifter så virksomheder som kun i begrænset omfang handler med afgiftspligtige varer

og ressourcer i danmark har vi alt for mange gakkede afgifter som giver

i det konservative folkeparti arbejder vi for at det skal være nemt at drive virksomhed i danmark

vi glade for at vi med det her lovforslag får lavet endnu en sanering af nogle af de afgifter som danske virksomheder slås med

afgifter som har et meget begrænset skatteprovenu til staten

skal kontrolleres af myndighederne vores skattesystem er kompliceret og der er brug for at rydde op og gøre tingene simplere

borgerne og virksomhederne og ikke mindst myndighederne de her afgiftslettelser

lille skridt på vejen derudover indeholder lovforslaget et par andre elementer på motorområdet

af køretøjer som anvendes til for eksempel at afprøve udstyr og det giver

også en del andre elementer som har været nævnt af de foregående ordførere og dem vil jeg ikke også liste op her jeg vil bare

undgå bøvlede og byrdefulde afgifter og som en række ordførere

virksomheder og borgere ikke pålægges uhensigtsmæssige økonomiske eller administrative byrder derudover

indeholder lovforslaget en række andre forskellige ændringer af regler

har været inde på dagsbeviser til til deltidsbrandmænd og andet

over for skatteministeriet og over for mig som minister

at justere lidt i lovgivningen og

den centrale del af forslaget er jo udmøntningen af

fra to tusind og sytten og i den sammenhæng foreslås der også flere mindre lettelser og forenklinger på motorområdet som er til gavn for både borgere og virksomheder

kan man sige at de gør det billigere at være dansker og lettere at drive virksomhed i danmark

for mig som skatteminister er det vigtigt at der er fokus på at rydde op i bøvlede og byrdefulde afgifter

når der kommer henvendelser til skatteministeriet fra borgere

her i forslaget og som jeg hører ordførerne

er der også opbakning til til det meste af det der er foreslået så er der et ønske om

en deling er jeg som skatteminister som udgangspunkt altid positiv over for det er jo i sidste ende op til udvalget og folketinget

beslutte det men det ser jeg ikke nogen

må bede dem der ønsker det om at fremsætte en en formel anmodning via skatteudvalget

inde på at der er en lille flig af justitsministeriets

lovforslaget vi gennemfører nemlig det såkaldte

så de øvrige medlemsstater får onlineadgang til politiets oplysninger

køretøjsregisteret om for eksempel ejerforhold

og med de bemærkninger jeg har noteret mig her i salen håber jeg at forslaget vil få en

god udvalgsbehandling i folketingets skatteudvalg og

lovforslaget henvises

af afgørelser om skattenedslag skattefrihed for godtgørelse til thalidomidofre og en mindre præcisering i forhold til grænsegængeres fradrag for gaver og løbende ydelser til almennyttige og almenvelgørende formål så igen har vi sådan et lovforslag med ret mange forskellige

op om lovforslaget

det er blevet besluttet i forbindelse med satspuljen på sundhedsområdet

smerte altså det forhold at der var kvinder der blev

men bare ikke at den også var skattefri

man ikke skal betale skat af den godtgørelse for svie og smerte som som staten helt berettiget giver til de her

spørgsmålet om genoptagelse af afgørelser om skattenedslag

ved at være nogle år siden men alligevel vigtigt og jeg har selv en stor personlig tilfredsstillelse ved

forfølge den her sag igennem nogle omgange hvor jeg er blevet kontaktet af borgere lokalt der altså

alle de regler der var for hvornår man kunne være berettiget til at opnå det her nedslag det

i en familie hvor lønningerne ikke var

hvis man var i fuld beskæftigelse og blev ved med at være det selv om man havde ret til

den her skattefri bonus og problemet har så været at i de systemer der skulle se efter

blevet taget ordentlig højde for og folk der egentlig var berettiget til at modtage det her skattenedslag endte med at blive afvist og tre måneder efter den afvisning

der bliver der altså nu en ny åbning frem til

at få revurderet sin sag det synes jeg

er en smule for kort om den kan

være lidt længere og samtidig om den

er er tilstrækkeligt til at man får indfanget dem og får givet den besked at nu er der altså mulighed for at

noget vi kan diskutere i udvalgsbehandlingen

meget dyrere men som forhåbentlig vil sikre at flere oplever den retfærdighed at de faktisk får den bonus som den daværende

i forhold til hvordan vi får udenlandsk arbejdskraft til danmark det er jo nogle drøftelser nogle

mellem regeringen og folketingets partier så jeg

er lidt spøjst at mens vi sidder og forhandler udenlandsk arbejdskraft så kommer

hele som så omhandler udenlandsk arbejdskraft derfor appellerer

man måske tog de her ting med ind som

en naturlig del af de drøftelser som foregår ved siden af lovforslaget i dag er reglerne

i forhold til nøglemedarbejdere at de bliver beskattet med syv og tyve procent i danmark i op til syv år i samlet varighed skattepligten indtræder ved påbegyndelsen af ansættelsesforholdet det man kalder

så opfylde tre krav de må ikke have været skattepligtige inden for de

været en del af ledelsen i den virksomhed som de skal ansættes i inden for de seneste fem år og så skal de kunne oparbejde en månedsløn på femogtredstusinde

ændres der så på eller gøres mere smidige kan man nok i

foreslås det her samtidighedskrav

ganske sobert argument

der skal kunne holde folk fra det men omvendt har vi også

bekymring at hvis man så ender det her betyder det så ikke også at

afdelinger til lav beskatning i flere forskellige lande altså en stor virksomhed kan jo så sige så får de så nogle år i danmark på lav skat

til england til lav skat og så kan de så komme til usa til lav skat og så

i hele verden så det synes vi der er behov for en eller anden drøftelse af enten under behandlingen af lovforslaget

struktur der udelukker at man kan være på en forskerskatteordning men vi har altså en naturlig bekymring for at man

der skal være en ansættelseskontrakt som så ikke er nødvendig fremadrettet

så bedømmes ud fra andre kriterier ifølge

er for nogle andre kriterier man mener man så skal bedømme ud fra og det kunne

vi synes jo i dansk folkeparti at

et rigtig godt redskab

set endnu mere for medarbejderne fordi man jo dér får sat sine rettigheder op altså hvad er det for nogle nogle

man har hvad er lønnen hvad ferierettigheder har man

set en ganske god beskyttelse af medarbejderne man har

vil vi også gerne have en uddybning af i i det videre arbejde

her nøglemedarbejdere at de kan forblive på ordningen efter barsel fordi det jo naturligt er svært

man pludselig udelukket fra at kunne fortsætte på ordningen

anden efterfølgende bonus der er blevet udbetalt

i lovforslaget er jo det som herre jesper petersen også har redegjort fint

skattenedslag til seniorer jeg har også fået en hel del henvendelser på det hvor folk uretmæssigt er kommet i klemme

særlig heldigt hvis man ellers opfylder alle andre krav og man sidder som

skattenedslag som man nu engang har ret til så det støtter vi

lidt ærgerligt at de skal betale skat af de godtgørelser vi har

tilkendt dem så indeholder

midlertidig ophævelse af indsigelsesfristen på tre måneder

og det er jo fordi vi har lyttet til hvad det er for nogle problemer folk oplever derude og det tager vi seriøst og så prøver

forslaget som er mindre justeringer af forskerskatteordningen som har vist sig at være meget ufleksibel

opgør vi tager med forskerskatteordningen her det er mindre justeringer simpelt hen fordi den

ufleksibel på den baggrund kan jeg

vi støtter genoptagelsen af afgørelser af skattenedslag for seniorer i sin tid

jo faktisk lidt over ti år siden var vi egentlig imod selve ordningen men det her

vi støtter selvsagt også skattefriheden for thalidomidofre

på hvad det har at gøre med det sociale frikort

baggrund af det fremsatte lovforslag og det vil vi lige søge at få afklaret i lovbehandlingen men vi støtter

så ser vi umiddelbart heller ikke noget problem i at grænsegængere får fradrag for deres indbetalinger til almennyttige institutioner

er vi umiddelbart positive over for og så er der det sidste element som vi ikke kan støtte og det er jo det element som omhandler

skattenedsættelse til meget højtlønnede specialister og sportsstjerner og det fremgår af lovforslaget at den her ordning nu skal være nemmere

mere smidigt at bruge ordningen men det kan

høj løn og man må også bare sige hvis virksomhederne gerne

skal de jo ikke have et tilskud så de kan give en lavere løn til folk der kommer fra udlandet de folk der kommer fra udlandet og arbejder her

de skal da betale den samme skat som alle andre og hvis virksomhederne så vil have dem må de da bare betale den løn der skal til altså forskerskatteordningen som oprindelig var tiltænkt

er jo også efterhånden blevet bredere og nu er det sportsstjerner og alle mulige mennesker som benytter sig af den det er blevet

lidt absurd kattelem til en lavere beskatning og som herre dennis flydtkjær jo også nævnte

hvad er muligheden for at man man sådan set kan cirkulere rundt og udnytte den her slags skatteordninger i forskellige lande det er en ordning som som er er forkert skruet sammen og vi ser gerne at den her del af lovforslaget bliver skilt ud

lige præcis i den sammenhæng har enhedslisten og dansk

en interesse i

ønsker at der bliver forhandlet om det i et andet rum end lige her i den her folketingssal vi ønsker sådan set at det slet

hvert fald hurtigt blive at det skal tages

er der lige en anmeldelse jeg skal

liberal alliances

jeg har

formalia ikke står i vejen for at benytte ordningen da der ikke er tale om en større udvidelse vurderes det ikke at kræve det store

formålet er blot at der skal være mindre bureaukrati og bøvl herudover vil man ændre indsigelsesfristen i forhold til seniornedslagsordningen der er en række seniorer der ikke har haft en korrekt opgørelse af deres beskæftigelsesgrad og kun har haft tre måneder til at gøre indsigelse disse seniorer mener jo naturligt at det er urimeligt at de skal stilles dårligere end andre liberal alliance synes begge dele er sund fornuft og vi støtter forslaget

mangler jeg lige fuldstændigt at kunne se hvordan det det passer ind i det samlede billede men det burde ikke kunne rokke

forskerskatteordningen og der har vi altid sagt at jo mere præcis vi kan gøre den i forhold til netop

jo bedre er det

men vi bakker også op om den her del da den på alle måder forbedrer ordningen om vi så stadig væk synes er for bred og godt kunne blive mere konkret i

jeg ser i salen lige nu er herre anders johansson fra det konservative folkeparti

lovforslaget her er jo blandt andet en justering af forskerskatteordningen danmark har brug for udenlandske eksperter og talenter

med til at bidrage til at danske virksomheder

kan udvikle og vækste og de er med til at bidrage til statskassen og dermed også til den danske velfærdsstat udlændinge udlændinge som arbejder i danmark på

besidder nogle nøglepositioner i danske virksomheder

de også med til at skabe og sikre danske jobs udfordringen for det danske samfund er ikke om de her nøglepersoner

rejser tilbage til deres hjemland når de ikke længere har et job udfordringen er faktisk i højere grad

at fastholde dem i danmark vi aftalte i forbindelse med erhvervs og iværksætterpakken at vi skulle forlænge forskerskatteordningen

blive længere i danmark

rigtig godt tiltag lovforslaget som vi

giver så også nogle konkrete bud på hvordan man kan smidiggøre ordningen så den gøres mindre bureaukratisk og det

vi konservative bakker op om derudover

indeholder lovforslaget en mulighed for at seniorer som ikke nåede at få klaget over for eksempel forkerte oplysninger i forbindelse med opgørelse af beskæftigelsesgrad nu får en ny klagemulighed der har været en del sager hvor

har følt sig snydt for skattenedslag selv om fejlen for eksempel lå hos arbejdsgiveren vi synes selvfølgelig rigtig god mening at de her

selvfølgelig det samlede lovforslag

det her og rose regeringen og og skatteministeren for at have fundet en masse mindre ændringer af forskellige skattelovgivninger som som betyder rigtig meget for de borgere som det går ud over at der er nogle uhensigtsmæssigheder jeg vil ikke stå her og gennemgå alle de de enkelte

det har nogle af kollegaerne gjort før mig men vi kan i radikale venstre støtte alle forslagene der er et enkelt som jeg lige vil give

ord med på vejen og det er

nogle mennesker hvis hvis mødre fik et middel for mange år siden som

nogle misdannelser de får nu skattefrihed for de

får det

vi rigtig glade for i radikale venstre det er en del af satspuljen man kan jo kun undre sig over at der er gået så lang tid inden man har fået lavet nogle erstatninger til de her mennesker

det var jo et middel der var godkendt af myndighederne det

forslag kan give skattefrihed for de erstatninger de får vi kan som sagt støtte lovforslaget og alle de her enkelte initiativer

ser i salen er så skatteministeren

men hvis jeg skal knytte lidt bemærkninger til

og ændrer lidt i forskerskatteordningen så så komplicerede regler ikke unødigt begrænser virksomhedernes muligheder for at rekruttere dygtige medarbejdere i udlandet det er nogle små ændringer de har ikke store provenumæssige konsekvenser

nogle justeringer af krav og afgrænsning af reglerne som som i praksis har

regeringens udspil om international rekruttering det kan man godt vælge det

hvis dansk folkeparti ønsker det kan ændringerne også indgå der når regeringen ikke har foreslået det men lagt det i salen her i dag

i ordførertalen skriftligt så kan vi

er enig i at det når man læser lovforslaget godt kan være svært at gennemskue hvad det er der bliver lavet om her men efter min bedste overbevisning

politisk er enige om skal være der og ikke en udvidelse af den

afspejles også i i at der ikke er tale om

stilling på et oplyst grundlag og hvis dansk folkeparti eller andre partier som regeringen forhandler international rekruttering med ønsker at det skal indgå der

den opfattelse at det er nogle små nogle små justeringer som der ikke er

som har taget en ekstra tørn på arbejdsmarkedet men har mistet et skattenedslag fordi de kun har haft kort tid til at gøre indsigelse over for opgørelsen af deres beskæftigelsesgrad her er fokus på at lempe et formelt krav forslaget indebærer nemlig alene at indsigelsesfristen på tre måneder ophæves i en tidsbegrænset periode kravet om fuldtidsbeskæftigelse og øvrige krav ændres

forkerte oplysninger en ny chance for

virke meget voldsomt at regeringen fremsætter et lovforslag

men det er min opfattelse som skatteminister og også beskæftigelsesministerens opfattelse at

en række politikere

til skatteministre og beskæftigelsesministre om det nu var rimeligt

urimeligt og ikke udtryk for retssikkerhed at borgere på grund af en kort indsigelsesfrist altså en kort formel frist kan miste seniornedslaget som følge af andres fejl altså den situation hvor en arbejdsgiver har indberettet forkerte oplysninger

gøre noget ved og så er det andres fejl og nogle formalistiske rigide krav der er skyld i at man ikke får andel

i i seniornedslagsordningen det er kort sagt ikke rimeligt og selv om det

den del af lovforslaget

jeg vil knytte til forslaget og så vil se frem til udvalgsbehandlingen og forhåbentlig en bred vedtagelse

for at skatteministeren leverede på på det han sagde da vi jeg tror det er en en halv år siden første gang havde

fået nogle af de her henvendelser fra fra folk der

ikke var rimeligt at man var stillet en begunstigelse i udsigt på de ethundredetusind kroner og så på grund af nogle teknikaliteter ikke fik dem

mennesker der har været meget autoritetstro og har tænkt at de systemer

kørte som de skulle og de havde gjort præcis hvad

ikke bare fint det er rigtig godt og kun rimeligt at

ministeren kan måske sige lidt om hvorfor det lige er den dato der er valgt som ny skæringsdato

her med hvordan vi gør opmærksom på at muligheden nu findes for at få genoptaget

der gør at man har fundet frem til at lige ældre sagens kanaler

skæringsdatoen er valgt fordi det er en rimelig frist der er sat men kunne selvfølgelig vælge at gøre den kortere eller vælge at gøre den længere

min opfattelse at dem der er i klemme her

er i klemme og jeg tror også de følger lovbehandlingen af lovforslaget og jeg

vil også svare på de borgerhenvendelser som vi har fået og

når folketinget har vedtaget lovforslaget

så har vi også haft drøftelsen om annoncering og når vi lægger op til

som er medlem af ældre sagen og dem der kunne være berørt på det her område er er nok medlemmer dér

genoptagelse for alle der ikke opfyldte kravet om fuldtidsbeskæftigelse men altså alene dem der er kommet er kommet i klemme som følge af andres fejl

hvis vi annoncerer meget tror rigtig mange at de pludselig kan få

jeg foreslår at lovforslaget henvises til skatteudvalget og hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

med rækkefølgen men vil allerhelst holde rækkefølgen

en meget god idé at sende sin ordfører ned for nu kommer der fire sager på justitsministerens

første ordfører er er fru trine bramsen socialdemokratiet

lovforslaget her udspringer af en

om forsvarsadvokater der på ingen måde lever op til det særlige ansvar der følger med rollen vi har set eksempler på hvordan

indsatte i landets fængsler

retssag og samtidig fakturere

vi er faktisk rigtig glade for at forslaget

meget nødvendigt initiativ i forhold til at have tillid

retssamfund men jo også passe på de skattekroner

forvalte det er harmdirrende når forsvarsadvokater

hæver store summer i forsvarssalærer fra det offentlige og samtidig giver gaver

uddeling af gaver og reklameting har samtidig tydeliggjort behovet for et mere systematisk og effektivt tilsyn med advokater og

lovforslaget her med loven vil det fremover blive nemmere for advokatrådet der jo som bekendt fører tilsyn med landets advokater at indhente og modtage oplysninger fra offentlige myndigheder og på den måde kan advokatrådet altså

indfører vi regler for hvordan tilsynene

skal udføres ligesom advokatrådet fremover skal afgive en årlig rapport til justitsministeriet

udførte tilsyn simpelt hen for at sikre at de finder sted og at det er

fintmasket nok et andet vigtigt tiltag er at advokatnævnet i fremtiden vil have mulighed for betinget at frakende en advokat beskikkelsen hvis den pågældende advokat har gjort sig skyldig i grove overtrædelser og dermed sendes der altså et signal om at der skal være god opførsel

så må vi jo se på på andre

et stærkt ønske at vi også når vi nu ser på advokater adresserer den såkaldte schlütersag hvor tre advokater svindlede med klienters penge for ikke mindre end et trecifret millionbeløb gennem et firma som var

det viser jo at der er et problem med advokaters sidebeskæftigelse og derfor synes vi også at den del skal med og det har jeg også forstået på justitsministeren

der er lydhørhed over for når vi nu er i gang med at se på advokaters roller og

foretage sig ud over det

har ført et længere forløb med sig og det munder så ud i det lovforslag som justitsministeren her har fremsat jeg vil starte med at sige at dansk folkeparti er utrolig positive over for forslaget og de dele der ligger i det de enkelte dele

revisionsvirksomheden eys undersøgelse af området og med forslaget lægger man op til et forbud mod at advokater

uddeler gaver til klienter eller klienters nærmeste omgangskreds og det synes vi er rigtig fornuftigt i hvert fald en af de sager vi tidligere har set på det her område har jo vist at der har været et behov for at stramme gevaldigt op

indeholder forslaget et forbud mod tøj og reklameartikler det er under alle omstændigheder rigtig godt at

også rigtig fint at justitsministeren adresserer det i

advokatrådets mulighed for tilsyn man gør det risikobaseret og det synes vi også overordnet er fornuftigt man gennemfører en årlig afrapportering til justitsministeriet på det her område

kan give flere oplysninger til den her vigtige kontrol

mulighed for at fratage en advokat sin beskikkelse og det er jo alt andet lige

få bøder hvis man ikke har overholdt det man skal

et fornuftigt forslag og det vil vi da gerne kvittere for

støtter vi det jeg har de samme tanker i forhold til den

i sin ordførertale og det håber jeg selvfølgelig

vil adressere når han slutter slutter denne debat af

i retten for andre mennesker har mødemonopol og advokater kan opbevare andre menneskers penge på klientkonti eksempelvis i ejendomshandler hvor advokaten jo så også er den der sikrer at køberens penge køberens udbetaling ikke slippes før han er sikker på at få et anmærkningsfrit skøde advokaten er også den der slutter livet for klienten når dødsboopgørelsen skal laves der er altså en række situationer hvor advokater har en særlig betroet stilling bare for lige at nævne nogle af opgaverne

er med til at skabe større tillid til

der bliver nemlig tale om et endnu mere grundigt tilsyn

vi har i dag men der bliver også tale om et risikobaseret tilsyn det er nok ingen hemmelighed hvis man ellers kigger seks tusind fem hundrede advokaters forhold igennem i danmark at

nok er en lille skare der skiller sig ud med hensyn til overtrædelse af klientkontoregler og forhold der er i strid med god advokatskik og så videre

og det gør jo nok at man kan slække lidt på kontrollen nogle steder og skærpe den andre steder

til her det er en fornuftig udnyttelse af systemet bøderammen sættes op således at advokatnævnet

gør du det igen så mister du bestallingen

bliver det sådan at hvis man går til domstolene med en frakendelse af

opsættende virkning for domstolene det er det nye sådan er det ikke i dag og vi har

og satse på at

i dag har har opsættende virkning fremover bliver det altså sådan at den smutter medmindre retten bestemmer andet den smutter altså også under sagen

er noget gavemiljø mellem forsvarsadvokater og fængselsindsatte der er et gavemiljø mellem

men altså ikke mellem mig og en jeg repræsenterer i et fængsel vi har ikke noget

det bliver til en kamp om hvem der kan give bedst mulig merchandise og det duer ikke specielt ikke i en situation hvor den der i realiteten betaler salæret

til den her beskikkede advokat er staten så skal situationen ikke være sådan at der

konkurrence om hvem der kan give den fængslede størst mulige gaver og dermed kringle vedkommende som klient vi ser skrækkelige eksempler

nogen saglig begrundelse men det kan vi komme tilbage til på et senere tidspunkt venstre kan

at enhedslisten også kan støtte det her lovforslag som tidligere ordførere har redegjort meget fint for hvad handler om jeg vil nu alligevel knytte nogle

et forbud mod at advokater kan give gaver eller andre reklamegenstande til indsatte og deres pårørende fordi vi synes det er vigtigt

er et afhængighedsforhold mellem visse indsatte og visse forsvarsadvokater

indsatte som sidder i fængsler befinder sig jo i en meget sårbar position hvor det kan være svært at vurdere hvem der vil være den bedste forsvarsadvokat og her er det rigtig vigtigt og afgørende at de indsatte ikke bliver påvirket af gaver i forlængelse

også støtte op om vi mener dog ikke i enhedslisten at der skal fastsættes flere begrænsninger

hvad man som indsat må besidde men vi finder det meget hensigtsmæssigt at justitsministeren får lov til at lave de her begrænsninger for de indsatte så længe

jeg tilføje at vi i enhedslisten deler forbrugerrådet tænks bekymringer om hvad det vil få af konsekvenser at indføre et gebyr for at indgive en klage til advokatnævnet

udvikling har vi tænkt os at følge meget nøje men med de her bemærkninger kan vi støtte lovforslaget

her udmøntes en stor del af initiativerne i regeringens udspil om øget kontrol og skærpet tilsyn med advokater som blev fremlagt tidligere i år der lægges blandt andet op til at indføre et forbud mod at forsvarsadvokater må uddele gaver og

jo sådan at advokater har en helt særlig central rolle i vores retssamfund og med det følger også særlige rettigheder og særlige pligter og de indebærer også et ganske særligt ansvar i liberal alliance synes vi derfor at det giver god mening at vi med det her lovforslag sætter en stopper for den praksis som vi har været vidne til

forsvarsadvokater kan reklamere i kriminalforsorgens institutioner ved at uddele hættetrøjer med reklamelogoer og så videre til deres klienter

i liberal alliance glæder vi os også over at vi med det her styrker advokatnævnets sanktionsmuligheder og gør sanktionerne mere effektive ved at give nævnet mulighed for at frakende en advokat sin beskikkelse hvis advokaten har gjort sig skyldig i grov overtrædelse af sine pligter som advokat det er sådan set meget rimeligt

og lov om fuldbyrdelse af straf med videre omhandler jo flere elementer fra regeringens udspil om øget kontrol og skærpet tilsyn med advokater som har til formål at styrke reguleringen af advokaters adfærd og tilsynet hermed et væsentligt element i det her lovforslag

omhandler et forbud for forsvarsadvokater der sikrer at forsvarsadvokaterne ikke uddeler gaver eller sponsortøj til deres klienter i en straffesag eller

der har i løbet af foråret været en række sager fremme i medierne om kendte forsvarsadvokaters uddeling af gratis gaver og sponsortøj til deres klienter altså de

et andet element i lovforslaget omhandler en styrkelse af advokatrådets tilsyn med landets advokater advokatrådet er er bestyrelsen for advokatsamfundet som alle advokater automatisk er medlemmer af rådets tilsyn med advokater og advokatvirksomheder

bliver i fremtiden i højere grad end i dag risikobaseret rådet vil skulle klassificere advokaterne efter hvor stor en risiko der er for at de ikke overholder de pligter stillingen som advokat medfører og justere hyppigheden af tilsyn herefter et tredje initiativ som jeg vil fremhæve her går ud på at advokatrådet får mulighed for at indhente eller modtage oplysninger fra offentlige myndigheder samt at offentlige myndigheder bliver forpligtet til at underrette rådet i visse situationer den del af lovforslaget har blandt andet til formål at gøre advokatnævnets sanktioner mere effektive det er vigtigt at sige at advokatnævnet er et uafhængigt nævn som behandler klager over advokaters adfærd og og salærer vi synes det er rigtig positivt at

giver mulighed for at skærpe sanktionerne over for for landets advokater hvis de ikke overholder

derfor hilser vi det her lovforslag velkommen vi bakker det op og jeg skulle hilse fra de radikale og sige at det gør de også

der nu er talt for det radikale venstre

jeg undrer mig over at der overhovedet findes advokater der på den måde er villige til at undergrave tilliden ikke kun til advokaterne i almindelighed men til retssystemet advokater er jo et helt afgørende hjul i retssamfundets maskineri

vi passe godt på vi skal hjælpe branchen til ikke at ende i nærmest tivoliagtige tilstande

at holde selvjustits blandt advokater

vi støtter det og gå ned igen så går det endnu hurtigere men jeg vil gerne lige uddybe i danmark er vi meget heldige

forstået på den måde at vi

stole på at personer med særlige erhverv

udfører deres arbejde med integritet og respekt for deres erhverv vi har lavt korruptionsniveau og højt tillidsniveau og sådan skal det blive ved med at være desværre kunne vi sidste år høre beretninger om nogle forsvarsadvokaters brug af gaver i fængslerne det skabte tvivl om tilsynet med forsvarsadvokater og om tilsynet har været fintmasket nok justitsministeren satte gang i en ekstern undersøgelse af de eksisterende tilsyn samt en række anbefalinger fra domstole og og advokatrådet med udgangspunkt i de konklusioner præsenterede ministeren et udspil der skulle styrke tilsynet med advokater

klart hvad forsvarsadvokater ikke må i forhold til deres nuværende klienter forsvarsadvokater forbydes at give gaver til deres klienter desuden må der ikke længere reklameres for forsvarsadvokater i fængslerne desuden styrkes advokatrådets

tilsyn med forsvarsadvokater og der stilles nogle strengere krav til tilsynet advokatrådet får også

skrappere sanktionsmuligheder jeg er sikker på at justitsministeren vil uddybe det endnu mere men vi mener at dette lovforslag og de øvrige tiltag fra ministeren vil være en væsentlig styrkelse af tilsynet med forsvarsadvokater for vi mener

helt generelt at vi skal blive ved med at have tillid til

men indimellem opstår de sager som vi har

tiltaget i lovforslaget her

indstilling og for de indlæg vi har hørt her i dag

det ser ud til at vi samler folketinget om den her lovgivning formålet

dermed udmøntes en stor del af initiativerne i

i foråret to tusind og sytten om blandt andet visse forsvarsadvokaters uddeling af gaver

til deres indsatte klienter og klienters pårørende historierne skabte tvivl om hvorvidt den eksisterende regulering af advokaters adfærd og af tilsynet med dem er tilstrækkelig klar og robust til at sikre at advokaterne lever op til det særlige ansvar

det har stor betydning for tilliden til vores retssystem at vi kan regne med at advokaterne overholder de spilleregler der gælder for dem derfor varslede jeg et forbud mod at forsvarsadvokater giver gaver til deres klienter og klienters pårørende jeg iværksatte også en intern undersøgelse for at få overblik over problemerne på området undersøgelsen konkluderede

at advokatrådets redskaber til udførelse af tilsynet på flere punkter er utilstrækkelige og at rådets tilsyn kan styrkes ved at gøre det mere struktureret

for tilsynet med afsæt i blandt andet anbefalingerne fra undersøgelsen og en lang række konkrete forslag modtaget fra domstolene og advokatrådet præsenterede jeg i juli i år det samlede udspil som jeg indledningsvis nævnte lovforslaget som førstebehandles i dag udmønter de initiativer i udspillet som kræver lovgivning det første element i lovforslaget som jeg vil fremhæve er forslaget om helt at forbyde forsvarsadvokater at uddele gaver til deres klienter i en straffesag eller til klienternes nærtstående som supplement til gaveforbuddet foreslås det at skabe grundlag for at forbyde tøj og andre genstande der reklamerer for forsvarsadvokater i kriminalforsorgens institutioner gave og reklameforbuddet er bredt defineret i lovforslaget og det skyldes at vi vil have en klar retsstilling på området den her praksis med at uddele gaver og reklamegenstande skal simpelt hen

men klare regler for advokaternes virke gør det jo ikke alene vi er også nødt til at sikre at der føres et effektivt tilsyn med overholdelse af reglerne

derfor stilles der med lovforslaget en række detaljerede krav til advokatrådets tilsyn for at sikre

foreslås bla at tilsynet i højere grad skal være risikobaseret så de advokater der vurderes at udgøre en større trussel hyppigere bliver udsat for tilsyn det foreslås også at advokatrådet skal lave en årlig plan for tilsynet og at rådet en gang om året skal aflægge rapport om det udførte tilsyn det siger jo sig selv at et effektivt tilsyn med advokaterne kræver at tilsynet har adgang til de relevante oplysninger og derfor foreslås det at skabe en udtrykkelig hjemmel til at advokatrådet kan kræve at en advokat udleverer alle oplysninger der er nødvendige for rådets tilsyn desuden foreslås det at advokatrådet får en række nye muligheder for

oplysninger til brug for tilsynet fra offentlige myndigheder og det foreslås at oprette en whistleblowerordning ved rådet så alle anonymt kan sende oplysninger til rådet om advokaterne oplysningerne som advokatrådet med de nye redskaber får adgang til skal blandt andet medvirke til at tilsynet kan rykke hurtigt ud når det er nødvendigt rådet skal også bruge oplysningerne til at risikoklassificere advokaterne med de nye rammer for advokattilsynet som

om at vi kommer langt i forhold til at få et mere effektivt tilsyn der kan opdage og håndtere problemsagerne på et tidligere stadie end i

i tilfælde som den såkaldte johan schlüter sag som jo også er blevet nævnt af ordførere her i dag schlütersagen er heldigvis en ekstraordinær sag det er jo ikke hver dag at man ser advokater involveret i den slags konstruktioner som også involverer erhvervsvirksomheder uden for advokatvirksomheden

to af de tidligere advokater der blev dømt i byretten har anket sagen til landsretten for den tredje

er byrettens dom byrettens dom endelig

betyder det jo ikke at vi ikke skal lære af den vi kan aldrig helt undgå at der bliver begået kriminelle handlinger i danmark det gælder desværre også fra advokaters side men vi skal gøre hvad vi kan

det når en advokat driver erhvervsvirksomhed uden for sit advokathverv derfor vil jeg komme med et ændringsforslag til

vil foreslå at advokater forpligtes til at sikre at deres kunder er tydeligt informeret om at de handler med en virksomhed der ligger uden for advokatvirksomheden

derfor ikke er dækket af de retlige rammer der gælder for advokater desuden vil jeg foreslå at der indføres et forbud i retsplejeloven mod at en advokat medvirker til handlinger eller undladelser som lægger hindringer i vejen for advokatrådets tilsyn eller hvis hovedformål er at unddrage sig tilsynet det skal jo ikke være sådan at en advokat kan flytte sin virksomhed ud af advokatfirmaet med det formål at unddrage sig advokatrådets tilsyn derudover vil jeg foreslå at en advokat fremover i forbindelse med den årlige klientkontoerklæring der afgives til advokatrådet skal angive hvis advokaten ejer andel i anden virksomhed end advokatvirksomhed det skal styrke grundlaget for advokatrådets tilsyn med overholdelse af reglerne vi har også set på mulighederne for at styrke

sanktionsmuligheder nævnet får med lovforslaget her blandt andet mulighed for som et supplement til bøde betinget at frakende en advokat

beskikkelsen hvis advokaten har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagne overtrædelser af sine pligter det foreslås også at give nævnet mulighed for at fratage en advokat beskikkelsen midlertidigt under sagens behandling for at afværge en overhængende fare i særlig grove tilfælde foreslås det

desuden at fordoble bødemaksimum i nævnet til sekshundredetusind kroner samlet set er det min vurdering at en vedtagelse af lovforslaget

vil bidrage væsentligt til at sikre at advokater lever op til den tillid og det ansvar der knytter sig til deres erhverv med de bemærkninger vil jeg endnu en gang takke ordførerne for indlæggene og se frem til den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

udvide rammerne for kriminalforsorgens sikkerheds og efterretningsarbejde og det er noget som vi i socialdemokratiet kun kan være enige i lovforslaget er et

led i implementeringen af flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi

regeringen og dansk folkeparti indgik tilbage i november og som

er det særlig vigtigt at sikkerheden øges ikke mindst af hensyn til vores fængselsbetjente og det er altså meget voldsomme ting vi oplever lige nu i vores

på fængselsbetjente vi ser også nogle mere makabre overfald end vi tidligere har set og

fængselsbetjente der jo i bund og grund bare går på arbejde for at sikre at vi kan have et trygt samfund og derfor er det altså ret vigtigt at vi får adresseret det her lovforslaget strammer

fingeraftryk af indsatte og det giver udvidet adgang til at undersøge elektronik som indsatte er i ulovlig besiddelse af og vi får en øget kontrol med terrordømte og radikaliserede indsattes kommunikation med omverdenen det er fine forslag som

øge sikkerheden eksempelvis så vi

stramme gevaldigt op og derfor skal vi

sikkerheden yderligere det handler både om om mandskab

kan traske ud i det fri som om intet var hændt så vi bliver altså nødt til at sikre at

noget ikke kommer til at ske igen men lovforslagene som ligger her

vi lavede sidste år en aftale med regeringen

et par af de elementer som ligger i lovforslaget her

fremadrettet meget bedre mulighed for at kunne indsamle opbevare bruge og dele informationer om de indsatte med andre myndigheder det ser vi som et rigtig fornuftigt skridt fordi kriminalforsorgen i mange tilfælde kan ligge inde med oplysninger om de indsatte som både kan have interesse

i forhold til sikkerhed men også fordi det giver et et fantastisk godt kendskab til

det selvfølgelig afgørende at man kan have den her information at man kan bruge den

man får mest muligt ud af den så den del støtter vi helt afgjort det ligger også i aftalen

de ansatte i kriminalforsorgen fængselsbetjentene fremadrettet kommer til at overtage de opgaver for politiet der har med transport

at gøre det tror vi er rigtig fornuftigt og vi tror i øvrigt det er en god opgave at lægge over til kriminalforsorgen hvor man har stor erfaring med håndtering af de indsatte

vi selvfølgelig også bakke fuldstændig op om og vi kan

også bakke op om at fængselsbetjentene

og transportbetjentene skal have fuldstændig de samme

vi har behov for at se hvor meget det her kommer til

det er meget vidtgående hvis folk sidder i en strafcelle i i op til fire uger

eventuelt kan få af følger hvis vi vedtager den her mildere model men det følger vi op på på på et senere tidspunkt i udvalgsarbejdet

så ligger der den del der har med foto og fingeraftryk af varetægtsarrestanter at gøre vi har lige haft en en sag fra vestre fængsel hvor en person der absolut ikke skulle være sluppet ud alligevel formåede

med fordel stramme det en lille smule og sige at også de personer der skal ind og tale med de her mennesker

at man vil kunne identificere dem på et senere tidspunkt

må vi jo så have uddybet i i retsudvalget men her er i hvert fald synes vi en mulighed for at man kunne gøre det en lille smule bedre og en lille smule sikrere end det vi kender til

og det er jo også initiativer

jeg tror ikke det bliver slutningen på den store diskussion om hvordan vi skal håndtere hele sikkerhedsspørgsmålet i vores fængsler og arresthuse der har vi altså et stykke

jeg tror det er helt afgørende at vi får nogle flere fængselsbetjente

en del af et stærkt fagligt fællesskab ude i vores institutioner

sikkerhedsfronten at der er folk nok til

tage sig af det det åbner jo også for en diskussion nu åbner vi

ganske kort øjeblik officielt

midlertidige politiskole i vestdanmark jeg synes det her åbner for en diskussion af

i i det vestlige danmark men det er jo en diskussion vi må tage i forligskredsen og i retsudvalget på et senere tidspunkt jeg tror ikke vi bliver færdige med at snakke om

er jo et lovforslag der allerede udmønter en aftale en flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi en aftale der har været debatteret og publiceret i

har jo hørt mine to forgængere her på talerstolen i den grad gå i detaljer på fin vis omkring forslaget her så derfor

fra venstres side hilser vi med glæde at kriminalforsorgen får mulighed for at styrke efterretningsarbejdet og også at bruge og dele de oplysninger man får ind også omkring

besøgende det er vigtigt lige så vigtigt er det at vi får styrket politiet mest muligt og det gør vi jo blandt andet ved at give kriminalforsorgen arrestanttransporten også det er med her der skal være øget kontrol for afskæring af terrordømtes og radikaliseredes kommunikation med omverdenen det gælder uanset om det er via telefon skrift møder lignende

velsagtens den seneste olsen bande sag hvor man

byttede med en indsat jo gjort at der nu skal være mulighed for at optage fingeraftryk det virker også helt naturligt brugen af strafceller over for mindreårige kommer vi tilbage til også efter hvad

begrænser man den sædvanlige erstatningsadgang for folk der bliver udsat for forskellige former for tvangsindgreb det må man også finde sig i når man har skiftet bopæl til en fængselscelle så venstre kan i det hele støtte forslaget tak

mellem regeringen socialdemokratiet og dansk folkeparti om kriminalforsorgens økonomi andre partier har efterfølgende tilsluttet sig den her aftale det har vi i enhedslisten som bekendt ikke og derfor

kan man heller ikke forvente at vi har en positiv holdning til det samlede lovforslag flerårsaftalen om kriminalforsorgen er i høj grad præget af indgreb og restriktioner i de indsattes afsoningsforhold denne udvikling er ikke til gunst for de indsattes muligheder for at forbedre sig konstruktivt på en fremtidig tilværelse uden kriminalitet resocialisering plejer man at kalde det men i enhedslisten mener vi også at flere indgreb og restriktioner risikerer at blive til skade for sikkerheden i fængslerne og for trygheden for både personale og indsatte den konfrontatoriske linje som præger aftalen og det aktuelle lovforslag kan kun bidrage til en nedkøling af klimaet i fængslerne og til en forringelse af relationerne mellem personale og indsatte

relationer mellem ansatte og indsatte

i vores fængsler det har ikke mindst fængselsforbundet gentagne gange fremhævet den konfrontatoriske linje risikerer helt enkelt at udløse mere uro i fængslerne flere voldsepisoder og flere trusler mod personalet hverdagen bliver altså mere utryg for både ansatte og indsatte er i hvert fald vores bekymring i enhedslisten disse overordnede synspunkter er hovedårsagen til at vi ikke kunne tilslutte os aftalen når det så kommer til de enkelte led i det her lovforslag er der nogle uklarheder som vi håber at kunne få nærmere belyst gennem justitsministerens

på de skriftlige spørgsmål som vi sender over i forbindelse med lovforslaget

om at begrænse brugen af isolation som disciplinærstraf kaldet strafcelle mod femten til sytten årige indsatte som vi jo slet

ikke mener burde være i fængsel men som alligevel af den ene eller anden årsag ender i en fængselscelle ifølge lovforslaget

skal straffen for unge begrænses til højst syv dage og i bemærkningerne forudsættes det at varigheden af en strafcelleanbringelse i alle alment forekommende tilfælde begrænses til tre dage hvis hvis der er tale om vold mod personalet skal de unge indsatte dog fortsat kunne straffes med op til fire ugers strafcelle i bemærkningerne til lovforslaget henvises til anbefalingerne fra blandt andet europarådets torturkomité som har givet udtryk for bekymring over brugen af isolation som disciplinærstraf særlig i forhold til unge under atten år i enhedslisten finder vi det både overraskende og skuffende at lovforslaget kun delvis imødekommer imødekommer anbefalingerne

jeg også henvise til nogle af de høringssvar som

anbefalinger som ligger

i fængslerne og det er gældende for både afsonere og dem der sidder i varetægt burde ligge hos det almindelige skolevæsen og dermed høre under undervisningsministerens ressortområde

en sådan løsning burde i højere grad kunne føre til at de indsatte tilbydes undervisning på et niveau som står mål med niveauet i skolerne uden for fængslerne og dermed kan vi opnå en bedre

de kriminelle på ret køl igen

vel egentlig må være formålet med at vi straffer i enhedslisten finder vi det også en smule underligt at det nu er kriminalforsorgen der skal være efterretningstjeneste det er ikke kriminalforsorgens opgave

og det gør de sådan set ganske udmærket med det her lovforslag vil der blot blive lagt endnu flere opgaver over på kriminalforsorgen som er meget hårdt presset i forvejen der ønsker vi i enhedslisten at kriminalforsorgen bruger deres tid på det de skal nemlig at sikre en god resocialisering og ikke på at lave efterretning inde

politiet til derudover opfatter vi i enhedslisten generelt det her lovforslag som et meget stort indgreb

privat og familieliv med familieliv med lovforslaget kan indsatte og deres pårørende blive overvåget i en helt anden grad

udtryk som bekymring i de fleste af høringssvarene med andre ord

flerårsaftale med kriminalforsorgen aftalen havde til formål at skabe rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg og havde fokus på at styrke sikkerheden i fængslerne og på at bekæmpe banderne og de mange bandemedlemmer der heldigvis nu sidder bag tremmer med lovforslaget som vi behandler udmønter vi en række initiativer fra den aftale vi indfører blandt andet øget kontrol med terrordømte

kommunikation kommunikation

med omverden ligesom kriminalforsorgen får mulighed for at fotografere og optage fingeraftryk af alle varetægtsfængslede vi giver hermed kriminalforsorgen nogle redskaber som styrker deres arbejde øger sikkerheden og sikrer at der kan sættes konsekvent ind over for indsatte som ikke respekterer fængslernes regler det er positivt det er gode redskaber og liberal alliance støtter

en aftale der oprindelig blev indgået

bakker vi også op om om

vi mener at det er fornuftigt og afbalanceret at kriminalforsorgen gives mulighed for at fotografere og optage fingeraftryk af samtlige varetægtsarrestanter med henblik på senere identifikation lovforslaget

her er blandt andet udmøntet på baggrund af den seneste fangeflugt fra vestre fængsel som jo blev omtalt i

vi synes også det er rigtig fornuftigt at justitsministeren vil begrænse brugen af

strafcelle over for mindreårige flere nationale og internationale undersøgelser viser at særlig mindreårige og unge er en udsat risikogruppe når det kommer til brug af isolation som

nødvendigvis går går helt langt nok og her vil

nævne at børnerådet som vi

at udadreagerende adfærd blandt mindreårige bør følges op med konfliktforebyggende indsatser i stedet for

isolation alene har karakter af straf og ikke forebygger nye voldstilfælde

at isolere unge og derfor vil vi gerne helt af med muligheden og det vil vi gerne have mulighed for at snakke videre med

kriminalforsorgen gives også mulighed for uden retskendelse at gøre sig bekendt med indholdet af elektroniske effekter som

om kriminalforsorgens mulighed for at indsamle behandle og videregive oplysninger om indsatte og personer som indsatte har kontakt til til andre myndigheder samt forslaget om øget kontrol med terrordømte eller andre som kriminalforsorgen skønner

forsvarsadvokater og her er der også en bekymring fra røde kors om at

kriminalforsorgen får en mulighed for at behandle oplysninger

det mener røde kors er et stort tab og røde kors mener ikke at det er nødvendigt for kriminalforsorgen at behandle oplysninger om røde kors frivillige besøgsvenner og mentorer i mere vidtgående omfang end i dag

og derfor vil jeg egentlig gerne foreslå justitsministeren at han netop kan invitere

yderligere i forligskredsen og det det håber jeg meget justitsministeren lige vil nikke til her fra talerstolen men alt i alt er vi for lovforslaget og

ser vi positivt på det her lovforslag der er blandt nogle af høringssvarene nogle ting som vi synes er relevante at få ind i arbejdet og vi forventer de bliver en del af udvalgsarbejdet det vi kigger på

især tre ting den ene er at advokatrådet peger på at kriminalforsorgen bør godtgøre hvorfor de konkret gennemfører et indgreb som for eksempel overvågning af besøg

er at røde kors skriver til os at de ikke finder det nødvendigt at overvåge deres frivillige

det kunne være relevant at få en diskussion om om man kunne undtage den slags

er at børnerådet anbefaler et kontrolorgan til at sikre overholdelsen af menneskerettighederne også det er vi

så en generel tilslutning til lovforslaget men med

kriminelle kan være i vores lille land justitsministeren har foreslået at indføre en række initiativer der skal bekæmpe den her hårde og voldelige kriminalitet det har helt konkret betydet at flere af de hårdkogte banditter sidder i forskellige fængsler i stedet for

gå på vores gader og stræder og det er meget positivt regeringen har også sammen med et bredt udvalg af folketingets partier lavet en ny aftale for kriminalforsorgens virke de næste år aftalen indeholder en række elementer som vi også skal implementere ved lov det gælder især kriminalforsorgens mulighed for at bedrive sikkerheds og efterretningsarbejde

skal forsorgen også have værktøjerne til at håndtere det det gælder ikke kun bandemedlemmer men også

der er blevet radikaliseret

der er blevet ekstreme i fængslerne kriminalforsorgen skal have mulighed for at holde øje med de allermest hårdkogte kriminelle og personer der kan risikere at blive radikaliseret i fængslerne er det fængselsbetjente og kriminalforsorgen der bestemmer derfor skal de også have det retlige grundlag til at kunne holde øje med de indsatte det er helt naturligt desuden indeholder forslaget også en række bestemmelser om forsorgens daglige arbejde herunder eksempelvis transport af fanger de ansatte i kriminalforsorgen skal have de bedste værktøjer så de kan føle sig trygge og så de kan bidrage til arbejdet med at forhindre radikalisering

alt i alt et udmærket lovforslag

også tak til ordførerne i denne sag for en positiv modtagelse af lovforslaget regeringen har jo som det også har været nævnt sidste år indgået en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen sammen med hovedparten af folketingets partier aftalen skal skabe rammerne for en moderne

med til at modvirke at de bliver fastholdt i et radikaliseret eller ekstremistisk miljø desuden foreslår vi at kriminalforsorgen skal have mulighed for uden retskendelse at undersøge indholdet af mobiltelefoner og andre elektroniske genstande som de indsatte jo ikke må have hos sig i fængslerne lignende regler gælder allerede for kriminalforsorgens adgang til breve og andre optegnelser vi foreslår derudover at kriminalforsorgen får mulighed for at fotografere og optage fingeraftryk af alle varetægtsarrestanter det er således afgørende at den pågældende kan identificeres hvis for eksempel sker en undvigelse i flerårsaftalen er det desuden fastsat at kriminalforsorgen skal overtage størstedelen af politiets opgaver med transport af blandt andet arrestanter vi foreslår i den forbindelse at kriminalforsorgens personale selvfølgelig skal have mulighed for at anvende magt over for alle de persongrupper som de

forhindre en en undvigelse vi foreslår desuden at ændre regler om erstatning i anledning af indgreb over for ansatte så reglerne bedre tager højde for virkeligheden i fængslerne forslaget indebærer at adgangen til erstatning i visse tilfælde begrænses i forhold til de gældende regler endelig indeholder forslaget nogle initiativer vedrørende forholdene for indsatte under atten år med hensyn til undervisning og brugen af strafcelle som begrænses for

bemærkningen fra alternativet

et spørgsmål

det er meget relevant at vi på det kommende forligskredsmøde lige

det her og det kommende forligskredsmøde er her midt i november så det har vi

fru

samfund hvor fællesskabet er det bærende og derfor er det vigtigt at

som jo desværre og jeg siger desværre er en realitet rundtomkring i landet lovforslaget her indeholder en række elementer der er

skridt skridt i den rigtige retning i forhold til bekæmpelse af parallelsamfund

få sat ind over for parallelsamfundene

sender et meget klart signal om at vi ikke accepterer at børn og unge sendes på genopdragelsesrejser det foregår desværre vi vil gøre det muligt at inddrage et barns pas hvis der er risiko for at barnet er ved at blive sendt på genopdragelsesrejse og forældre der sender deres børn af sted

vi vil dog gerne gå endnu længere og derfor har vi også bedt regeringen om at se på muligheden for at forældre der sender

skal have inddraget deres opholdstilladelse der påhviler os

som samfund et helt særligt ansvar for udsatte børn og unge og for at leve op til det ansvar er underretninger fra kommunen og fra fagfolk omkring barnet helt afgørende men desværre ser vi stadig væk miljøer hvor der ikke underrettes

nok og derfor indgik vi i maj en aftale med regeringen og dansk folkeparti om at skærpe straffen for pligtforsømmelse for ledere i offentlig tjeneste eller eller hverv og den aftale udmøntes i det her lovforslag lovforslaget indeholder også et andet vigtigt element i forhold til opgøret med parallelsamfund nemlig det her med muligheden for at indføre

særlige områder der er ekstremt plaget af kriminalitet og det er altså et værktøj som skal bruges

utryghedsskabende kriminalitet

våben eller stoffer eller på anden måde er utryghedsskabende aktiviteter

beboerne utrygge gør at de ikke tør passere det her torv gå hen og handle deres daglige varer eller hvor der er skyderier som skaber utryghed strafzonerne kan kun gælde i afgrænsede områder og de kan ikke gøres permanente og det synes jeg er ret centralt

en meget vigtig pointering i øvrigt er det noget vi kender fra

fartoverskridelser i de zoner hvor der er vejarbejde og det

hen for at beskytte dem der arbejder på de her

er vigtige de kan ikke stå alene men det er puslespilsbrikker i forhold til

som er ekstremt plaget af kriminalitet

til politiet som de kan anvende hvis de ud fra faglige kriterier skønner at det kan afhjælpe problemerne med de ord skal

at det her vil stoppe kriminalitet

sidste ti år har man skærpet straffene for for eksempel bandekriminalitet men det har ikke rigtig virket vi ser i hvert fald stadig

er en puslespilsbrik der handler om at

vi bliver nødt til at skabe tryghed i alle hjørner og kanter af landet og derfor skal politiet have forskellige redskaber afhængigt af hvad

ikke har haft en effekt på bandekonflikten hvis man spørger en hvilken som helst

de redskaber vi har givet gennem de seneste år

om aftalen om parallelsamfund hvis det her betyder at kriminaliteten bare flytter sig til andre områder vil socialdemokraterne så være villige til

er ikke nogen der bilder sig ind at det her redskab kan stå alene

i socialdemokratiet siger vi jo altid når vi står på den her talerstol at forebyggelse resocialisering er mindst lige så vigtige redskaber

men det er en puslespilsbrik det er et redskab som politiet kan bruge eksempelvis hvis

kriminelle så andre beboere ikke tør færdes i de områder

det der står malet ud over i hvert fald dele af det her lovforslag der handler om de her strafzoner

det er helt afgørende at vores samfund kan møde de folk der udfordrer vores love og regler på en hård og kontant måde at der er noget smidighed i den måde som myndighederne kan håndtere straf på for eksempel ved det forslag som ligger her hvor man altså kan give markant højere straffe i i nogle tilfælde jeg er generelt tilhænger af at vi har højere straffe

i lovforslaget så jeg ser ikke noget kontroversielt ved de her strafzoner overhovedet jeg mener at man har masser af ting allerede

i dag i straffeloven hvor man også gør noget der

med strafzonerne så jeg mener i virkeligheden ikke at spørgsmålet er kontroversielt det

undre mig er hvorfor man ikke gør hele danmark til én strafzone altså så man markant skærper straffene over hele landet i stedet for i udvalgte områder i begrænsede tidsperioder så lad os dog få lavet det om så hele landet bliver én stor strafzone

glimt i øjet for jeg ved jo godt at det ikke kommer til at ske i morgen men jeg synes det her

et godt skridt i den rigtige retning og det støtter vi selvfølgelig

på rejser til fjerne lande hvor de lige får en ordentlig omgang indoktrinering og mishandling hvis de nu er blevet lidt for danske det duer bare ikke

er det fint at regeringen lægger op til at man vil

på det område egentlig ønsker vi jo slet ikke at den slags forældre skal være i danmark altså vi mener simpelt hen ikke at man med den indstilling til det danske samfund har nogen fremtid i et samfund der minder om om vores vi kommer til at gå noget i dybden

hvordan det håndhæves i i praksis det

er ingen tvivl om at det er er nøglen til en del af det så det kan vi selvfølgelig bakke op om så er der hele den del der handler om medarbejdernes pligtforsømmelser

er det i hvert fald afgørende at det her ikke må komme til at lyde som om

det er en hetz imod dygtige skolelærere og pædagoger der gør deres bedste og som i øvrigt underretter og gør det der

selvfølgelig ikke være og jeg kan se at regeringen har gjort sig nogle anstrengelser i bemærkningerne for at skrive at det

vi skal ikke jagte dem der underretter og gør deres pligt tværtimod skal vi jagte dem der

underretninger overhørig og vi vil også i

hvordan regeringen havde tænkt sig at det skulle fungere men overordnet set

vi i danmark er ved at have parallelsamfund i et betænkeligt omfang i de såkaldte ghettoområder jeg bruger udtrykket såkaldte ghettoområder jeg bryder mig ikke om udtrykket ghettoområder det

så godt sige men nu er det altså åbenbart blevet almindelig tale hvis man skal forstå emnet her

særlig belastede områder har vi parallelsamfund i danmark og det kan vi ikke undlade at gøre noget ved jo vi kunne sagtens undlade at gøre noget ved det så gør vi jo som alle andre tidligere regeringer og tidligere folketing har gjort nemlig lader dem passe sig selv

man kun kippe med flaget fordi regeringen

et af de elementer der omfattes af det her forslag er det med skærpet straf zoner der kan idømmes dobbelt straf hvis der sker grovere voldsforbrydelser i de pågældende zoner zoner som kan introduceres af den lokale politidirektør i henhold til politilovens § seks og og zoner der altså medfører dobbelt

ikke nok med det men man kan også skærpe straffen for almindelige forbrydelser der begås i de her zoner

få nogen virkning i altid svært at vurdere

det har altså lidt at gøre med om man tror straf har en generalpræventiv virkning og hvis man tror på det og det gør jeg så tror jeg også det vil have en vis effekt

men den hopper regeringen ikke på et andet element her

en skærpet strafferamme for pligtforsømmelse for ledere i offentlig tjeneste

er sådan her i danmark at det næsten er ligegyldigt hvad der står i strafferammerne

siger jo at den udmålte straf er den der tæller kommer til at stige eller der foreslår man i hvert fald henstiller til domstolene at den stiger

genopdragelsesrejser nu med

fire års fængsel jeg skal sige omkring alle de her strafferammer og straffe der udmåles

kan domstolene selvfølgelig udnytte

i opadgående og i nedadgående retning så mere dikterer vi det heller ikke her fra folketingets

et godt forslag og jeg håber også at

så skifter sagerne jo fra at være almindelige lette lette i systemmæssig henseende domsmandssager til at blive nævningesager som er noget tungere

er der jo nok en eller anden økonomisk udfordring som dommerne mener at vi bør interessere os for og det kommer vi i givet fald også til men som forslaget ligger her her

i danmark har vi jo som bekendt et retsstatsprincip der handler om lighed for loven kan venstres ordfører forklare mig hvordan det her forslag

det her er et forslag

en mand fra skagen nøjagtig ligesom

det gør op med er jo strafzoner der hvor forbrydelsen sker

få straffet ekstra i bestemte områder men det er ikke bestemte personer det går ud over så

gælde forskelligt i forskellige boligområder og at det kan gælde forskelligt i forskellige dele af landet

at lighed for loven betyder at du er lige for loven uanset hvor du bor

du har og så videre og så videre altså lighed for loven må vel gælde uanset hvad men det er så meget op til

næsten ikke siges tydeligere og derfor vil jeg også sige

fra skagen der i en strafzone begår en forbrydelse skal straffes nøjagtig ligesom den person fra bornholm

eksempelvis samme strafzone begår

skoler regeringen har besøgt

at der er et problem med ikke at underrette siden

man foreslår at man skal gøre noget ved det

har været tale om adskillige tilfælde hvor der ikke har været foretaget de indberetninger

skal foretages de såkaldte pligtmæssige indberetninger og når det er folk der sidder i en ledende stilling og får en meget høj løn for det og som alligevel svigter den pligt så er det altså regeringens opfattelse

falde med en strafforhøjelse i det her tilfælde

en tredjedel af hvad de ellers måtte være

så skyldes det jo simpelt hen at strafzoner

dobbelt op så kan det jo ikke siges tydeligere hvis der bliver lavet en strafzone i gentofte og det kan da bestemt ikke udelukkes det kommer vel an på hvor utrygt det bliver at bo i gentofte

i gentofte hvis man laver et voldsomt indbrud hvor familien ligger og sover end hvis man gør det et sted hvor regeringen nu har lavet en skærpet straf zone altså jeg synes jo heller ikke det er lighed for loven jeg er med på at

gøre det på den her måde med at lave strafzoner men det er da sådan lidt grotesk at det er billigere at lave den samme form for kriminalitet

nogle personer vi lægger op til skal have en højere straf det er nogle steder der er særligt udsatte og på de steder risikerer man

højere straf socialdemokratiets ordfører havde jo flere glimrende eksempler fra lovgivningen i øvrigt både færdselslovgivningen og straffelovgivningen og så videre vi laver visitationszoner hvis der er problemer i et bestemt område

er da ulovlig i dag men det er den ikke i en visitationszone hvorfor er den ikke det jamen det er da netop fordi der er større risiko for

der kan blive begået forbrydelser og der er altså særregler som

os tilbage fra at lave i bestemte zoner men jeg gentager vistnok for fjerde gang det er ikke særregler der gælder bestemte

før om at hvis man begik særlig kriminalitet i gentofte hvorfor skulle man så ikke

samme straf som i en strafzone men er ordføreren ikke enig i at hvis man lige pludselig har et meget belastet område i gentofte så vil politiet også have mulighed for at gøre det til en strafzone altså det her er jo ikke møntet på bestemte personer eller låst fast geografisk det er møntet på der hvor der måtte være

et behov og det synes jeg faktisk er en fin foranstaltning

der medfører utryghed over for

så vil politidirektøren kunne iværksætte en strafzone og så vil man også i gentofte kunne risikere dobbelt straf og det kan man risikere uanset om man er fra skagen eller fra bornholm

starter med at slå fast at regeringen ønsker et sammenhængende danmark som bygger på demokratiske værdier som frihed retssikkerhed ligeværd frisind tolerance og ligestilling det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt at regeringen ønsker at slå fast i et lovforslag der handler om præcis det modsatte det her lovforslag er nemlig et opgør med mange af de her værdier

som lighed for loven ligeværd tolerance og frisind en af de vigtigste hjørnesten i et demokrati er at loven er ens for os alle sammen uanset hvor vi bor eller hvor vi

det er et helt grundlæggende princip som regeringen og socialdemokratiet nu vil gøre op med lovforslaget om at straffe dobbelt hvis forbrydelser begås i visse boligområder er et udtryk for indirekte diskrimination

i de boligområder som lovforslaget drejer sig om faktisk tror jeg det vil have den modsatte effekt det her lovforslag vil betyde at de mennesker som bor i de udsatte boligområder vil blive skubbet endnu længere væk fra resten af samfundet jeg er født og opvokset på nørrebro og jeg bor ret tæt på mjølnerparken som er et af de områder som det her lovforslag kan komme til at omhandle

de skal løses jeg tvivler bare på at det her lovforslag er løsningen at man straffer dobbelt for visse former for kriminalitet der begås på bestemte gerningssteder vil ikke løse noget i stedet skal vi tage nogle andre værktøjer i brug hvis man som ung eksempel har malet graffiti eller smadret en rude vil det være en meget bedre løsning at kræve at den unge gerningsperson rydder op efter og udbedrer skaden altså fjerner graffitien eller skifter ruden så der på den måde kommer en konsekvens men

for området som man bor i hos den unge så kriminaliteten ikke gentager sig at straffe dobbelt i et område vil bare flytte kriminaliteten til et andet område og lige pludselig bliver det her lovforslag en opfordring til at begå kriminalitet i boligområder hvor der ikke er dobbeltstraf og det giver jo absolut ingen mening et indbrud

i gellerup eller for at tage to områder der ligger lidt tættere på hinanden

at hente dér for en indbrudstyv

tæt på gerningspersonens bopæl det kan være salg af ulovlige stoffer eller hærværk og fordi regeringen har lavet sin såkaldte ghettoliste ud fra økonomisk status og etnicitet

direktørens søn eller datter der bor i holte og som sælger

hash hjemme i villakvarteret vil blive straffet mildere end sosu assistentens søn eller datter som sælger hash i mjølnerparken

hvor fattigdommen er stor arbejdsløsheden er høj og der er sprogproblemer det er problemer som skal løses men det bliver de ikke når man indfører særregler og kontrol tværtimod

vil regeringens planer ødelægge mange af de gode projekter og initiativer

vi skal have stoppet kriminaliteten ja så langt er vi med men det gør vi altså ikke ved at indføre dobbeltstraf det gør vi ved

vise at der er konsekvenser lovforslaget her indeholder også at der skal være en skærpet straf for offentligt ansatte ledere som undlader at indberette og jeg forstår ærlig talt ikke hvorfor regeringen finder at det her er nødvendigt min

boligområde med børn fra

fulgt op på indberetningerne

fordi der er så store besparelser på den kommunale velfærd det der ville løse noget ville være at ansætte socialrådgivere i daginstitutionerne og tilknytte flere socialrådgivere til skolerne så man kan lave indsatsen i tide man hjælper ikke socialt udsatte børn og forældre ved at true personalet i de underbemandede institutioner med straf det gør man derimod ved at tilføre flere ressourcer og flere kompetencer den sidste del af lovforslaget handler om straf for genopdragelsesrejser her mener vi i enhedslisten ikke at straf er en del af løsningen vi er i hvert fald skeptiske over for det og vi mener at man skal sætte ind med nogle andre ting jeg tror ikke det kan komme som nogen overraskelse at det bliver

frisind og jeg skal komme efter dig det var

jeg synes man skal forholde sig til det forslag der ligger fra regeringen jeg har lyst til at stille to opfølgende spørgsmål

helt åbent

to spørgsmål til ordføreren det første spørgsmål

strafzone sammen med en masse andre mennesker så ville det

kunne få at begå kriminalitet i den

lighed for loven men der ville også være den lighed at hvis der

på hver vores planet i forhold til det

at det drejer sig om socialt udsatte boligområder

hellerup ikke

over de socialt udsatte boligområder altså den såkaldte ghettoliste som regeringen har lavet derfor nævner

et helt andet sted i det her land og er glad for det men jeg regner da også med at i det øjeblik

strafzone der så folk der ikke kan lade

det er uærligt at forholde sig til det her lovforslag på den måde jeg synes ikke det klæder

i nogle andre boligområder jeg synes simpelt hen at det er urimeligt at indføre strafzoner på den her måde jeg mener ikke at det er et udtryk for lighed for loven selv om herre peter kofod og jeg ville blive straffet ens hvis vi boede i en strafzone vi ville jo så blive straffet anderledes end mennesker som boede et andet sted og det

ikke rigtigt at den her strafzone bliver

i alle socialt udsatte boligområder

at indføre strafzoner i nogle boligområder

mener at det er nødvendigt det er det lovforslaget går ud på og det synes jeg er urimeligt

jeg synes bare at ordføreren skulle holde fast i det som lovforslaget her handler om og lade være med at sige at det betyder at alle der bor i udsatte boligområder fremover vil skulle straffes

men lad os nu være ærlige det her er jo et lovforslag som kommer på baggrund af den aftale

socialdemokraterne selv har været med til at lave som handler om socialt udsatte boligområder

arrogante holdning til de unge

man bare sådan fejer spørgsmålet om genopdragelsesrejser til side ved at sige at

er fru rosa lund overhovedet opmærksom på de dramatiske beretninger vi får

bestemte mellemøstlige lande ringer til danmark og trygler om hjælp

om hvordan unge i vores folkeskoleklasser er bange for at tage på ferie

skal man høre en ordfører fra et venstrefløjsparti feje det af

vi tror ikke på at straf virker altså hvad med lige at tage hånd om de unge som i den grad er i risikozonen og som i

nødvendigvis virker jeg mener at vægten skal lægges på skole og socialforvaltning så vi kan nå at

afsættes ressourcer hos politiet til det her

der virker er jeg ikke nødvendigvis sikker på

nogle andre ting der virker men jo jeg tager det meget alvorligt

genopdragelsesrejserne og i det hele taget

social kontrol af de unge mennesker

bestemt vi skylder dem at tage seriøst men

jeg var som sagt ved at løbe tør for tid heroppe for jeg var så rasende over det med

der må da ikke være nogen som helst vaklen som jeg ser det fra et venstrefløjssynspunkt

også bekendt med at enhedslisten jo synes at det er lige på sin plads at man straffer forældre der fysisk mishandler deres børn jeg ved også

mishandler deres børn er man skal også straffe dem fordi straf

indgår som en del af de værktøjer vi skal bruge over for forældre der ikke har fattet deres opgave som forældre

mishandle dem fysisk i danmark eller sende

er ret vigtigt at diskutere herinde

har af konsekvenser at indføre skærpet straf zoner

sagt betyder det jo ikke at jeg aldrig vil diskutere genopdragelsesrejser altså når vi diskuterer det her i dag betyder det jo ikke at vi heller aldrig vil diskutere økonomisk kriminalitet det kan man jo også diskutere om vi

at med forslaget om skærpet straf zoner

steder hvor der bor rige mennesker som enhedslisten

af en skærpet straf zone sker det fuldstændig og totalt uafhængigt af hvilken adresse den pågældende borger

i liberal alliance ønsker vi et demokratisk samfund som er baseret på frihed frisind og retssikkerhed der er steder i danmark hvor det er andre værdier som dominerer og derfor har vi fra politisk side et ansvar for at forebygge og nedbryde parallelsamfund det kræver en flerstrenget indsats lovforslaget her giver blandt andet politiet mulighed for at oprette de her skærpet straf zoner for mere effektivt at kunne bekæmpe kriminalitet i et nærmere geografisk afgrænset område med et ekstraordinært kriminalitetsbillede som i væsentlig grad skaber utryghed for personer der bor eller færdes i området i de her zoner

vil straffen for visse typer af kriminalitet i en periode kunne skærpes markant for at skabe ro og orden og sikkerhed og ikke mindst tryghed for de borgere som bor i området ved udpegningen af skærpet straf zoner vil der være tale om en politifaglig vurdering der indebærer at der foretages en objektiv bedømmelse af om det kriminalitetsbillede der konstateres i det pågældende område har en karakter der generelt må forventes at kunne føre til betydelig utryghed blandt de borgere som bor eller færdes i området

væsentligt for liberal alliance at der er tale om objektive kriterier

skærpet straf zoner zoner ikke blot udpeges tilfældigt efter politiets forgodtbefindende der skal være tale om områder hvor der objektivt kan konstateres et kriminalitetsbillede der godtgør at man fra statens side tager ekstraordinære metoder som skærpet straf zoner jo er i brug og hvor skærpet straf zoner vurderes at være et egnet redskab til at ændre kriminalitetsbilledet og skabe ro og sikkerhed

det har der også i salen i dag været kritik af at initiativet med skærpet straf zoner skulle være et opgør med princippet om lighed for loven det er ikke et opgør med princippet om lighed for loven for loven gælder for alle borgere princippet om lighed for loven handler om lighed for loven for mennesker ikke lighed for loven for steder

i liberal alliance finder vi det også positivt at vi med lovforslaget her blandt andet får mulighed for at straffe de forældre som sender deres børn på såkaldte genopdragelsesrejser forældre skal naturligvis ikke kunne sende deres børn til udlandet til forhold som bringer

det kan vi som samfund på ingen måde acceptere derfor støtter vi i liberal alliance lovforslaget som indeholder en række forskelligartede initiativer som alle har til formål at forebygge og nedbryde parallelsamfund

tak for det vi førstebehandler i dag et lovforslag som indeholder tre uafhængige hoveddele som i virkeligheden slet ikke har noget med hinanden at gøre den ene del af lovforslag l to og tyve omhandler indførelse af såkaldte skærpet straf zoner og udmønter dele af regeringens udspil som hedder èt danmark uden parallelsamfund ingen ghettoer i

og tredive den anden del af lovforslaget vil kriminalisere såkaldte genopdragelsesrejser og den tredje del af forslaget omhandler en skærpelse af den udvidede underretningspligt for offentligt ansatte jeg synes det er en

generel tendens vi ser her i folketinget i øjeblikket

lovforslag bliver

enten skal vi sige nej til det hele eller også skal vi sige

det er problematisk at tingene bliver blandet sammen og derfor vil jeg gerne

gerne vil have opdelt lovforslaget

skærpet straf zoner og skærpelse af den udvidede underretningspligt for offentligt ansatte bliver

det har vi tænkt os at stemme kraftigt imod

i forhold til genopdragelsesrejse er noget vi kan støtte og det kunne vi godt tænke os at stemme for men hvis ikke det bliver opdelt bliver vi nødt til at stemme nej til det hele

som udgangspunkt i alternativet ikke at straf på den måde løser nogen som helst problemer vi mener der skal forebyggelse til vi mener der skal arbejdes intensivt med det her i skoler og og i kommuner og de steder hvor man støder på problemstillingerne vi mener at de unge mennesker skal støttes og vi mener at forældrene skal støttes i forhold til at man ikke sender børn på tvangsmæssig genopdragelsesrejse så det vil jeg forudsætte er noget af det vi arbejder videre med

skal der være en eller anden form for straf vi mener det vil have en præventiv effekt også at det bliver

derfor kan vi som sagt støtte den del af forslaget når vi så kommer til

den del af lovforslaget som omhandler skærpet straf zoner så er bølgerne gået højt her fra talerstolen men jeg må indrømme

tilslutter mig den del af gruppen der føler at det er dybt problematisk

en forbrydelse det pågældende sted hvor der er en skærpet straf zone

strider imod grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper og piller ved hvad jeg kunne kalde grundprincipperne i magtens tredeling og det gør jeg ud fra at politiet reelt bliver medbestemmende i spørgsmålet om strafudmålingen

det er dem der får hjemmel til at udpege de såkaldte skærpet

ud fra nogle generelle overvejelser om hvorvidt der i

givet område tegner sig et som der står ekstraordinært kriminalitetsbillede

straf skal være højere fordi der foreligger skærpende omstændigheder

mener jeg skal ligge i en konkret vurdering ved domstolene og i praksis kan forslaget om forhøjet strafferamme i bestemte geografiske zoner meget let få karakter af og blive opfattet som og det er så det jeg gør indirekte diskrimination da jeg mener det kan forstås som tiltag der er målrettet nærmere bestemte sociale og etniske grupper i det som jeg vil betegne som udsatte boligområder om ikke andet

mennesker der bor i områder udpeget som skærpet straf zoner fordi de har deres daglige færden i områderne vil have en forhøjet risiko for at få dobbelt straf hvis de begår nogle af de i lovforslaget nævnte kriminalitetstyper i forhold til personer som begår kriminalitetstyper

hvor jeg siger at der hjælper straf altså ikke i forvejen har vi

og jeg har meget svært ved at se begrundelsen for hvorfor

underretter i vidt omfang i dag der er intet belæg i regeringens forslag

at der ikke sker de underretninger der skal

ikke støtte pakken men jeg vil opfordre til at man deler lovforslaget

med skærpet straf zoner

de selv finder på

så vi er enige om hvad vi taler om at der

en politidirektør kan udnævne et særligt geografisk område til en strafzone og altså ikke er efter politiets og dermed en udøvende myndigheds

næsten fra den ene dag til den anden anden være i en skærpet straf zone

du kan begå kriminalitet i en ikke skærpet straf zone det er derfor jeg synes det er ulighed for loven og jeg synes også

samfund hvor man ikke ikke bryder loven eller forbryder sig mod andre mennesker

der bliver indført en skærpet straf zone for en periode i et område er lidt synd for de borgere

hvor biler står i brand og der skydes i gaderne at politiet faktisk kan rykke ind og gøre noget markant ved det

synspunkt vi jo ved at der er større sandsynlighed for at begå kriminalitet tæt på det sted hvor man bor og det vil sige at så vil du have en række borgere der får en højere straf fordi de bor i et udsat boligområde fordi det er dér de laver

helt enige i at som udgangspunkt skal folk ikke lave kriminalitet

et socialt udsat boligområde hvorfor er det at man ender med at begå kriminalitet det gør det måske fordi man ikke har haft så god en opvækst

satspulje og psykiatrihandlingsplan lige oven i det her det her lovforslag

indeholder set med radikale øjne både noget godt og noget skidt

dele lovforslaget op

jeg starte med det gode element det er det der handler om at kunne straffe forældre for at sende deres børn på genopdragelsesrejse og muligheden for

vi selv i radikale venstre har foreslået

meget vidtgående men vi synes at det det kan være den rigtige vej at gå i stedet for meget af

den symbollovgivning der er lavet men også nogle af de forslag som rammer alt muligt andet end det der i virkeligheden er problemet lad være med det

fokusere på det som er det reelle problem og der kan de her to ting faktisk være med til at gøre en forskel

forældrene aldrig kan finde ud af at det var fordi man sagde noget til en pædagog eller en lærer

kan have med sine pædagoger og sine lærere ikke

for det andet er det også meget vigtigt

man som barn ikke kan risikere at ende med at blive straffet

at man i yderste konsekvens risikerer

smidt ud eller andet fordi ens forældre jo nu

på grund af det her vil være straffet

aldrig nogen sinde gå ud over børnene i forhold til det

er skidt i det her lovforslag har ordførerne

at indføre særlige strafzoner

bestemt boligområde så så er det jo et brud med lighed for loven og det er vi i radikale venstre imod

er elementet om at straffe ledere og jeg prøvede

for nogle skoler hvor problemet er at man ikke har underrettet

går ud fra at man som regering har sat sig ned og analyseret

for en viden man har lagt til grund for at problemet er at man ikke underretter min oplevelse er at der bliver lavet mange underretninger fra dagtilbud og fra skoler og frustrationen derude er at man ikke hører noget tilbage og det der i virkeligheden er løsningen er jo at sørge for at man for eksempel har socialrådgivere ude på skolerne

ikke først skal til at udfylde papirer og sende ind

man faktisk kan gå ned ad gangen gå ind på kontoret hvor socialrådgiveren er og tage fat i det med det samme

kan gribe ind før

jo også får en respons med det samme jeg tror at det som regeringen lægger op til nu bare vil betyde som kl jo også skriver i sit høringssvar at der vil være mange flere som sender flere underretninger ind

der nødvendigvis er flere børn der bliver hjulpet af den grund tværtimod risikerer vi jo bare

kommer selvfølgelig til at holde regeringen i ørerne

med det her forslag

er en opfordring fra radikale venstre

straffet forældre som sender deres børn på genopdragelsesrejse og

inddrage pas men vi vil stemme imod strafzoner

straf af ledere

argument for at blande sammen i ét lovforslag sf opfordrer til at lovforslaget dermed splittes op så det bliver muligt at stemme om hvert enkelt element om elementerne mener sf fuld støtte til kriminalisering af de såkaldte genopdragelsesrejser ja sf har faktisk selv tidligere

jo fuldstændig rystende at mødes med blandt andet en forening som etnisk ung og høre om deres hårrejsende beretninger om unge der tages til fange af deres egne familier beretninger om unge i vores folkeskole der er bange for deres forældres planer for sommeren om nødopkald fra blandt andet somalia hvor unge danskere tryglende beder om hjælp

der er et andet element som sf så ikke kan støtte nemlig forslaget om dobbelt straf i visse zoner som vi ser det sætter det først og fremmest gang i en gøgeungeeffekt hvor kriminaliteten bare skubbes videre vi risikerer også at de dramatisk forhøjede straffe kommer ud af proportioner og at det afføder endnu mere frustration og desperation i boligområder som i forvejen er udfordret vi ser i

organisationer blandt andet justitia der kommer med en række bekymringer det gælder for eksempel betænkeligheder ved at der ikke er indlagt et maksimum på den tidsramme man ønsker at indføre en zone i og at der ikke er nogen regulering for hvor godt politiet skal kommunikere ud at det er en skærpet straf zone det skal blot bekendtgøres offentligt amnesty international påpeger også at det virker meget betænkeligt at

der skal skiltes klart og tydeligt i områderne både fordi folk skal være opmærksomme på det og fordi det

med stor sandsynlighed nedsætter muligheden for rehabilitering det sidste punkt kan sf heller ikke støtte nemlig ønsket om yderligere

om man retter skytset det forkerte sted hen for billedet derude er jo at der bliver foretaget mange indberetninger det er muligt at der ikke er indberetninger nok det er faktisk bestemt en

at der burde være flere indberetninger fra offentlige ledere i daginstitutioner og folkeskoler det er bestemt en mulighed

der hvor vi ser den egentlige udfordring er faktisk at indberetningerne i alt for stort omfang ender i den kommunale knusemaskine og

der muligvis kan være et problem vi kender ikke rigtig omfanget af det men vi kender i hvert fald omfanget af beretninger der gang på gang fortæller os at man faktisk har lavet en indberetning til kommunen

selvfølgelig skal problemet med mangelfuld

og mangelfuld håndtering af det bagefter adresseres inden for de nuværende rammer og hvis en offentlig leder forsømmer at indsende indberetninger

ved enhver anden uredelig embedsførelse i sf tror vi bare ikke på at den offentlige sektor skal ledes med frygt og med trusler om

og som bidrager positivt til det her samfund det skal vi huske det skal vi påskønne desværre er der også

nogle der er blevet fastholdt i en anden verden der er nogle der lever i et område hvor det der præger området

der er huller i danmarkskortet vi skal gøre op med parallelsamfund derfor præsenterede regeringen den ambitiøse ghettopakke hvor den klare ambition er

med dette lovforslag udmønter vi flere dele af denne

det første indfører vi mulighed for at politiet

skærpet straf zoner i områder hvor ekstraordinært meget kriminalitet skaber utryghed

problem i parallelsamfund er behovet behovet for at fastholde

børn i hjemlandets kultur der er nogle forældre der mener at danske værdier som frihed frisind og demokrati er så skadelige at de bliver nødt til at skærme deres børn fra dem det involverer også at man sender sine børn tilbage til hjemlandet hvor de kan blive genopdraget vi har læst mange historier om disse ture hvor unge trues og tæskes

hvor de enten kommer hjem med traumer

med ekstreme ideer eller begge dele det skal vi ikke acceptere med lovforslaget forbydes sådanne rejser samtidig giver vi også mulighed for at politiet kan konfiskere børnenes pas hvis der er mistanke om at de bliver sendt på sådan en rejse de personer der har det største ansvar for den gode integration er de offentlige ledere der har kontakt med familierne med lovforslaget skærper vi straffen for pligtforsømmelse og understreger dermed det store ansvar og den pligt som hviler på deres skuldre det her lovforslag er altså endnu et skridt på vejen for at bekæmpe parallelsamfund det synes vi er fornuftigt og det

sikke en god debat det har været lovforslaget gennemfører

fejlslagne udlændinge og integrationspolitik står vi i en situation hvor alt for mange indvandrere og

endt uden tilknytning til det omgivende samfund uden uddannelse uden job og uden at kunne tilstrækkeligt dansk der er opstået parallelsamfund

og skal vi ikke acceptere vi skal have et sammenhængende danmark der bygger på demokratiske værdier som frisind frihed ligeværd tolerance ligestilling vi vil sætte en stopper for den udvikling hvor de der lever i parallelsamfund ikke møder det almindelige danmark

stopper for at vi nogle steder ser en adfærd er i strid med de danske værdier som vores samfund bygger på vi skal forebygge og vi skal nedbryde parallelsamfund

det nødvendigt at vi reagerer hvis et boligområde igen og igen oplever

og at vi sikrer at alle børn får en god start på livet og det er netop det som er formålet med lovforslaget først og fremmest slår vi jo med lovforslaget hårdt ned på kriminalitet der kan fastholde et område i utryghed vi har gennem årene set eksempler på at unge dominerer et boligområde med vold trusler hærværk og afpresning så trygheden og sikkerheden for beboerne og andre der færdes i området har lidt alvorlig skade det er selvfølgelig helt uacceptabelt og derfor giver lovforslaget politiet et nyt værktøj i kampen mod den form

kriminalitet det som kan blusse op i en periode og man så kan sætte ind over for politiet får mulighed for at indføre en skærpet straf zone i et afgrænset tidsrum hvis der i et område opstår et

kriminalitetsbillede som er væsentlig egnet til at skabe utryghed for beboere og andre der færdes i området det er jo et værktøj der kan bruges alle steder i danmark hvor politiet vurderer at betingelserne

det er der skal være opfyldt hvad det er for nogle ting der gør at man lige pludselig

man så begår kriminalitet der ja så bliver man

har der været mange kommentarer til i dag jeg får nok også lejlighed til at svare på

men det er mig en gåde at vi kan have en debat her i dag der handler om hvorvidt det her er lighed for loven

altså

så indfører en skærpet straf zone for at dæmpe det ned så gælder det jo alle der vælger at

nogle gange diskuterer det her som om summen af kriminalitet er konstant

kriminaliteten bare vil flytte sig det ikke det det handler om

at sætte ind i boligområder hvor

derfor der bliver sat ind jeg kan så forstå at dem der mener det her har tænkt sig

hvis man kører for stærkt ved et vejarbejde

skal man ikke straffes hårdere i dag selv om det er en skærpende omstændighed hvis man kører for stærkt hvor der er et vejarbejde fordi

men det kan jeg så forstå er fuldstændig i strid med alle retsprincipper og

tegn på ulighed for loven nej det er et tegn på at det gælder alle

meget kriminalitet nogle unge rødder render rundt og sætter ild til alt muligt og

så er det da godt at de borgere der bor i det område ved at vi står på deres side

vi sætter ind med ekstra tiltag der gør at

rødder kan blive dæmpet ned og kan mærke konsekvensen af deres handlinger

jeg citerer det ikke ordret fordi

om at sætte tidligt ind gøre noget tidligere tingene havde en konsekvens fremragende jeg glæder mig til den sjette november hvor vi skal diskutere regeringens ungdomskriminalitetspakke som jeg hører en stor

det handler sådan set om at vi stiller os på på de rigtiges side altså på på lov og orden siden på

der vil bo i et fredeligt samfund

jo ikke kun i boligområderne vi skal skabe tryghed det skal vi også inden for hjemmets fire

sikre os at børn får en god start på livet det kan have alvorlige og vidtrækkende konsekvenser for et barn

forældrene sender barnet til udlandet til forhold der kan bringe barnets sundhed eller udvikling i fare det kan jo være tilfældet i forbindelse med såkaldte genopdragelsesrejser det kan være ødelæggende for et barns fremtidige muligheder hvis det på genopdragelsesrejsen udsættes for vanrøgt og mishandling eller hvis barnet bliver socialt isoleret i udlandet med lovforslaget sætter vi hårdt ind over for sådan en negativ påvirkning og understreger over for forældre der overvejer at sende deres barn til udlandet til skadelige forhold

vi tager de nødvendige skridt for at forhindre

derfor er der i lovforslaget lagt op til at politiet i sager hvor der er grund til at antage at et barn vil blive sendt på en såkaldt skadelig rejse skal kunne inddrage barnets pas

derfor vil barnet kunne få udstedt et midlertidigt pas et såkaldt provisorisk pas hvis det er nødvendigt for barnet

det helt afgørende for at børn får en god start på livet

for særlig støtte det kan for eksempel være fordi barnet bliver udsat for vold

i den forbindelse spiller fagfolk en helt central rolle ud over forældrene

er det oftest fagpersoner som pædagoger lærere og sundhedsplejersker

en position hvor de tidligt kan opdage

har behov for særlig støtte og underrette kommunen om det her har lederen af for eksempel dagtilbud og skoler et særligt ansvar for at understøtte

derfor gennemfører det her lovforslag en generel skærpelse af straffen i straffeloven for pligtforsømmelser begået af ledere i det offentlige så lederne i højere grad bliver bevidst om deres store ansvar

allerede i dag i loven klare retningslinjer for at man

har jo selv været skolelærer i ti år der er

hvis man ser noget men det her skal sådan set mere sende

der slet ingen problemer vi er nødt til at være opmærksom på den her skærpede

den her skærpelse lagt ind men men man kan jo være helt rolig

fra folketinget at sige det her skal i tage alvorligt vi har allerede implementeret mange initiativer for at bekæmpe parallelsamfund det her lovforslag er endnu et skridt på vejen med de bemærkninger skal jeg endnu en gang takke for indlæggene

kryds i kalenderen den sjette november jeg ser meget frem til at diskutere

at det her navnlig vil være relevant i socialt udsatte boligområder det er så uden for min fatteevne at man ikke ser det som et udtryk for en direkte diskrimination og som et opgør

lighed for loven altså at loven er anderledes i nogle områder end i

begået mest kriminalitet men det kan også finde anvendelse alle andre steder

der er jo ikke et menneske der bliver straffet særlig hårdt fordi man bor et bestemt sted man kan blive straffet særlig hårdt fordi man vælger man vælger at begå kriminalitet et sted der i forvejen er belastet i en periode

skærpet straf zone man kan bare lade være med at begå kriminalitet

at det er et udtryk for diskrimination ministeren ved jo lige så vel som jeg at det meste kriminalitet af den type der er oplistet i det her lovforslag bliver begået tæt på hvor man bor

kan jo så høre om det er ministerens frygt

som vil blive ramt hårdest af de her

at det forebyggende arbejde er rigtig vigtigt og det har vi i øvrigt også taget med som en stor del

skal diskutere den sjette november lad nu det ligge selvfølgelig er det forebyggende arbejde vigtigt men hvis du har en flok rødder der render rundt i et boligområde det kan være i en ferieperiode eller på andre tidspunkter hvor det hele lige pludselig går amok hvor der er ekstra meget hærværk og vold og

stop det vi sætter ind nu koster det

altså også være nødvendigt at sætte ind med

er kommet fra fra alternativet

dataetiske råd skal blandt andet komme med dataetiske anbefalinger og deltage i den offentlige debat om dataetiske dilemmaer og problemstillinger i samfundet i lyset af ny teknologi

råd vil også skulle drøfte hvordan dataetiske tiltag kan forbedre konkurrenceevnen i erhvervslivet rådet vil altså blive etableret og det vil ske når de endelige anbefalinger fra ekspertgruppen for dataetik under disruptionrådet foreligger regeringens nedsættelse af er dataetisk råd er som nævnt en del af reformsporet om digital service som blev lanceret for nylig initiativet udgør derfor blot et af flere konkrete initiativer på området regeringen vil også udarbejde en strategi for data i den offentlige sektor så vi inden for klare rammer bliver bedre til at anvende data til at give borgere og virksomheder en mere sammenhængende og målrettet offentlig service herudover vil regeringen sørge for at borgerne får et bedre digitalt overblik over deres egne forhold og igangværende sager hos offentlige myndigheder det skal således også være nemmere at få adgang til de mest relevante oplysninger som det offentlige har om den enkelte borger

der kigger i oplysninger om ham eller hende derudover vil regeringen oprette en særlig mailboks hos datatilsynet hvor borgerne kan henvende sig hvis de har mistanke om brud på persondatasikkerheden eller er utrygge ved en myndigheds brug af data borgernes henvendelser vil samtidig kunne understøtte drøftelserne om dataetik i det dataetiske råd regeringens nedsættelse af et dataetisk råd skal derfor ikke ses så isoleret men som en del af en større sammenhængende dagsorden på området på baggrund af at regeringen allerede har lanceret en række sammenhængende

området og vil nedsætte

kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget tak

mig selv lidt til indtægt for at det måske er sket nu fordi

fremsat det her beslutningsforslag det jeg godt kunne

mig at spørge lidt konkret ind til er

at ministeren siger og det står også

i anbefalingerne at ekspertgruppen for dataetik

skal komme med en anbefaling hvornår kommer den til at ligge sådan at vi ved hvornår vi kan gå i gang med at oprette et råd kan ministeren svare på

anbefalingerne fra ekspertgruppen om dataetik og det er forventningen at de endelige anbefalinger

vi selvfølgelig forholde os dertil og så vil processen

opgaver funktion organisering og sammenhæng skal skal være

i forbindelse med at regeringen så har lavet det her forslag

om om regeringen agter at indkalde partierne eller i hvert fald alternativet til sådan nærmere drøftelser når anbefalingerne ligger sådan at vi kan få lov til

foregået i disruptionrådets regi hvor man har nedsat det

nogle anbefalinger og dem skal vi

sammenhæng skal overveje

til at tale om hvordan det skal være jeg tror ikke

en eksklusiv adgang til alternativet men mindre kan nok også gøre

ikke stemme for forslaget nu altså kunne vi ikke bare alle sammen ligesom sige fint nok vi er faktisk

mange partier der gerne vil det her og regeringen er heldigvis med om bord så lad os

om hvordan vi skal strukturere det her arbejde fremadrettet

omkring det her fremadrettet så

odiøst i at regeringen tilkendegiver i dag at man ikke støtter

på hele det her område

præcis hvad der

ikke noget jeg som sådan har haft

sådan set bare frem til at vi får et dataetisk råd og får defineret den store mængde af udfordringer de

og godt altså

ikke lidt en procesting altså er det vigtigste ikke at vi får nedsat et dataetisk råd og når regeringen er i gang med et arbejde

et udspil om et dataetisk råd

når vi nu har besluttet

også tager ansvar for de politiske beslutninger

derfor vil jeg også gerne høre hvordan ministeren ser på muligheden for at oprette et reelt it

ministerium og hvordan ministeren ser på muligheden for at få etableret et ordentligt

synes jeg i den grad vi mangler i vores daglige arbejde og jeg kan se at det kunne spille rigtig fint sammen med etableringen af

jeg tænker tænker mere at det må handle om hvordan

vi tænker dataetikken og hele udfordringen med vores alle sammens data ind

jeg ser frem til at komme hele vejen rundt og jeg tror sådan set at det vil være i hele folketingets interesse at vi finder en rigtig god løsning på hvordan vi håndterer andre menneskers data det tror

jeg kan for socialdemokratiets vedkommende sige at vi nu ligesom dengang finder ideen

et dataetisk råd rigtig interessant

en tid hvor både den offentlige debat og folketing regering myndigheder og virksomheder vil have gavn af at der er et råd

dataetiske emner det kan være anvendelse af data indsamling af oplysninger registrering og så videre og så videre rækken er virkelig lang nu er der jo så imidlertid sket det at regeringen med sit digitaliseringsspor for digital service i tirsdags offentliggjorde at regeringen nu kommer med et lovforslag om et dataetisk råd og det er jo lige præcis det

alternativet efterspørger det gør jo på sin vis dette beslutningsforslag lidt overflødigt jeg siger ikke at debatten om et dataetisk råd er overflødig men nu starter forhandlingerne om det

jeg synes jo så at de svar ministeren giver her fra talerstolen

ikke er særlig fyldestgørende fordi

skrev nogle af de her ting der står i blandt andet alternativets beslutningsforslag og i regeringens

forslag så vi lavede en samlet beretning til sidst i udvalget om om det

vi håndterer det bedst også når vi står i den situation at regeringen har givet udtryk for at nu kommer der et dataetisk råd jeg har selvfølgelig også spørgsmål i retning af hvornår det

og det tænker jeg da også at vi skal have mulighed for at stille spørgsmål

positiv melding der er kommet fra regeringen om at de har set skriften på væggen for

den her debat der har været omkring et dataetisk råd igennem

at regeringen kommer med et forslag nu her

fru karin gaardsted at hun ikke vil afvise at man vil være med i en beretning men men netop for at fastholde fokus og fastholde nogle af de ønsker vi kunne blive enige om er vigtige i

et dataetisk råd at

vil overveje at være med i en eventuel beretning

råd jeg tror ikke der er nogen der kan være tvivl om at data i de her år er noget vi diskuterer utrolig meget og som kommer til at fylde

meget mere end det gør i dag særlig med den teknologiske udvikling som foregår i de her år og som kommer til

derfor er det fornuftigt at vi diskuterer det her ofte efter min mening

indsamling og opbevaring og brug

i meget høj grad et politisk spørgsmål som skal afgøres af politikere fordi det

hvis data anvendes forkert eller hvis sikkerheden ikke er i orden eller jo også hvis man indsamler for lidt så uanset hvad man gør

vil man stille sig selv i i nogle dilemmaer og det er altså politiske

kan så forstå at siden forslaget her blev fremsat vil regeringen også

et dataetisk råd

kommer med af forslag når det bliver lidt mere konkret men jeg vil måske alligevel citere en tidligere statsminister når det kommer til råd og nævn

med råd og nævn og jeg citerer vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at bestemme på vore vegne

år er der ved knopskydning skudt et sandt vildnis af statslige råd og nævn og institutioner op over alt mange af dem har udviklet sig til statsautoriserede smagsdommere som fastslår hvad der er godt og rigtigt på forskellige områder der er tendenser til et eksperttyranni som risikerer at undertrykke den frie folkelige debat befolkningen skal ikke finde sig i løftede pegefingre fra såkaldte eksperter der mener at vide bedst eksperter kan være gode nok til at formidle faktisk viden

vi alle eksperter regeringen vil fjerne overflødige råd og nævn og institutioner det bliver en meget omfattende sanering vi vil rydde op i dette mellemlag som tapper ressourcer og fjerner opmærksomhed fra det væsentlige citatet

daværende statsminister anders fogh rasmussens nytårstale den første januar to tusind og to og jeg synes egentlig at den er meget rammende for hvordan jeg har det med råd og nævn den dag i dag jeg synes at der er for meget ekspertvælde

og som mener at det det skal danne grundlag for for debatten jeg er meget bekymret for generelt det vildnis som jeg føler er skudt op af råd og nævn

det os der i den folkelige debat må afveje de dilemmaer der måtte være og så må vælgerne jo enten belønne eller straffe for

de valg som vi træffer så jeg har ikke armene oppe over hovedet hverken i forhold til alternativets forslag eller i forhold til regeringens forslag men vi tager selvfølgelig

og det jeg synes er interessant i det citat og det var også med i den del af citatet som herre peter kofod læste op er men når der skal træffes personlige valg

vi alle eksperter det det her dataetiske råd jo skal

oplyse og rådgive os

i gang med i øjeblikket er jo at lægge styringen for alle data over til offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder har også mulighed for at bruge vores data

meget meget stort omfang uden at du som borger kan gøre så meget ved det

dansk folkeparti vil overveje det meget grundigt

når nu regeringen på et eller andet tidspunkt fremsætter sit sit forslag for jeg tror

skal have en befolkning som er tryg og tillidsfuld i særdeleshed over for de offentlige myndigheder at

vi skal give regeringen den tid den nu skal have til at komme med med sit udspil til til det her

at det her kommer til at fylde meget mere end det gør i dag og at der er en masse dilemmaer både i forhold til hvordan offentlige myndigheder skal håndtere det her spørgsmål og måske endnu mere hvordan private virksomheder

jeg havde faktisk troet at dansk folkeparti ville være positive over for det her ikke mindst set i lyset af vores fremragende samarbejde i forbindelse med

de bemærkninger vi i fællesskab har haft til databeskyttelseslovgivningen og jeg synes jo at det her

forlængelse af de diskussioner vi har haft omkring databeskyttelseslovgivningen så

vil vi selvfølgelig kigge på altså hvad kommer regeringen med

set respekt for at man fremsætter et forslag og siger

er så vores vej jeg er bare ikke

vi giver det lidt tid og ser hvad regeringen har

vi langt hen ad vejen halter bagefter i folketinget i forhold til den udvikling der er ude omkring og jeg tror at det er

skal fralægge sig det politiske ansvar på ingen måde

eksperterne enten dem der

nærmest står i kø for at udtale sig om forskellige dilemmaer

har meget nemt ved at finde nogle at ringe til hvis man mangler et eller andet synspunkt i en sag der har med data at gøre så det tror jeg ikke at vi har mangel på som

fylder for lidt alt for lidt i vores diskussioner og jeg synes også at beskyttelsen af borgernes data

sindssygt centralt et område at det

vi tager der ser jeg at det her kan være et skridt

i den retning jeg er enig i at

hvad teknologien giver muligheder for

det tror jeg i høj grad er partiernes ansvar men jeg tror altså også

sniger sig ind på alle mulige områder og så er det måske ikke samlet centralt ét sted som mange andre ordførerskaber ville være eller mange andre politiske områder ville være men jeg mener i høj grad at det et politisk ansvar ja og det er partiernes ansvar at sørge for at tage det her ansvar

små partier med få folketingsmedlemmer så man skal være mange steder på en gang og det er årsagen til at

kommentere på der er ingen tvivl om at debatten om

beskyttelse af personoplysninger er

utrolig vigtig vi er som

også blev sagt tidligere digitale frontløbere her i

også kunne se i beskyttelse af personoplysninger her men det er vigtigt at slå fast at regeringen allerede har fokus på den her debat regeringen har i regi af disruptionrådet nedsat en ekspertgruppe om emnet og ekspertgruppen har så vidt jeg er orienteret

efter det for mig oplyste blive nedsat et egentligt dataetisk råd og det er vel egentlig det alternativet beder om i sit

beslutningsforslag så venstres bemærkninger bliver at vi lader regeringen føre an på området og selv om vi

dem der nu udmøntes i et egentligt dataetisk

for vores privatliv og vores digitale opførsel og hvordan vores

har jeg en oplevelse af at vi fra det politiske niveau

kompromis med dataetikken en meget stor iver efter at dele borgernes

at overvåge borgere og andet derfor synes jeg også det er rigtig dejligt

det her beslutningsforslag fra enhedslistens side støtter vi det meget varmt

regeringens digitaliseringsudspil at man ville have det her dataetiske råd det synes jeg er ekstremt positivt og jeg håber at vi hurtigst muligt kan komme i gang med

vil vi fra enhedslistens side også meget meget gerne være med til at indgå

også væsentligt at se på

det her sådan at vi stadig sikrer at det politiske ansvar ligger i folketinget og det ikke bliver sådan en anledning til at udlicitere nogle beslutninger men at det tværtimod bliver et råd der kan være med til kan man sige at hæve niveauet for de debatter vi har og

gøre opmærksom på problemstillinger det

med selvkørende biler og robotter på hospitalerne og

mere brug af algoritmer der for eksempel

diskriminerer i forhold til køn eller andet

som politikere og i øvrigt også som offentlige myndigheder altså stat kommuner og regioner har et særligt ansvar for

gå foran og blive dygtigere på det dataetiske område her

at vi ser på strukturerne omkring det

forslaget her at der kan tilknyttes et

etiske råd jeg synes i den grad også der er behov for at vi får et reelt

meget problematisk at man som it ordfører zapper rundt i retsudvalget og socialudvalget og alle mulige steder hvor hvor de her problematikker bliver behandlet jeg tror der er brug for at samle viden

få den her oprettelse af et dataetisk råd skudt rigtig

i forhold til en række områder der handler om bedre databeskyttelse der mangler vi sådan set stadig væk at få fulgt op

på nogle ting vi tidligere har drøftet og

få det sparket helt i mål så så det håber jeg også at vi kan gøre i kølvandet

på den nye digitaliseringsstrategi fordi det er fuldstændig afgørende at når det offentlige ligger inde med så meget data om borgerne

skal borgerne også kunne have tillid til at de bliver behandlet ordentligt det sidste

jeg ville sige var at jeg skulle hilse fra radikale venstre sige

konkrete udformning som de ikke vil lægge sig helt fast

med åbne arme eller hvad det hedder ind i

positivt indstillet tak for det

forslagsstillerne bag det her beslutningsforslag

datasikkerhed og dataetik nu har vi jo tidligere i dag stemt om

dag er på sin plads også fra folketingets talerstol at sige tak for

personligt gode samtaler

i noget af det som herre peter kofod sagde

helt an på hvad formålet er med at nedsætte et råd eller et nævn for det er da rigtigt at hvis man nedsætter et råd eller et nævn med det formål at der er noget

noget man ikke vil at man gør det så er det ikke så smart men hvis det nu er noget man nedsætter fordi

man gerne vil så kan det faktisk være en rigtig god

jo lever vores liv mere og mere digitalt efterlader os

derfor synes jeg at det er et emne som utrolig fint egner sig

sætte på dagsordenen og og arbejde med

i intentionen bag det her beslutningsforslag nu er man jo så blevet overhalet en lille smule indenom

en hurtig regering som allerede har tilkendegivet at det her vil man gøre derfor tror

med et enigt folketing næsten enigt folketing

synes at det her er en god idé og det kan jo også være meget fint

et spørgsmål som jeg ved har har ligget hende meget på

i hvert fald tak for samarbejdet og jeg er helt enig i at vi har haft nogle rigtig rigtig gode snakke om datasikkerhed og dataetik og jeg ved at det også ligger liberal alliance meget på sinde ligesom det gør

kunne der være en idé i at lave en fælles beretning om det her

at processen om at nedsætte et dataetisk råd bliver sat i et råd eller et nævn som så fungerer som en syltekrukke for

vores beslutningsforslag bare for at de undrende seere derude egentlig ved hvad vi vi snakker om

der oprettes et nyt uafhængigt råd som vi kalder dataetisk råd som skal beskæftige sig med rådgivning og oplysning om etiske spørgsmål i forbindelse med den udvikling der foregår på dataområdet rådgivningen skal først og fremmest rettes mod folketinget regeringen og offentlige myndigheder mens oplysningsarbejdet skal rettes mod samfundet og borgerne og formålet med det

dataetiske råd er at understøtte at man i danmark kan have en kontinuerlig saglig og oplyst offentlig debat om alle de dataetiske spørgsmål og dilemmaer der opstår når offentlige myndigheder og private virksomheder og organisationer med mere indsamler og anvender borgernes data rådet skal således blandt andet udrede de etiske spørgsmål som indsamling registrering videregivelse og genanvendelse af borgernes personlige oplysninger og data

jeg vil gerne sige tak til alle partierne jeg vil gerne sige tak til socialdemokratiet for at sige

dansk folkeparti selv om de ikke var så positive men trods alt var positive i forhold til at det er et emne der

et råd men at det er en vigtig problemstilling så tak for det jeg vil også gerne sige tak til venstre som selv om de stemmer imod siger at de er enige i hensigten med det tak til enhedslisten som støtter det varmt og også

få lov til at holde sin sidste ordførertale heroppe og så har vi stort set et enigt folketing så det

tak til regeringen for at overhale alternativet indenom det synes jeg da er lidt sejt gået

at vi kunne formå at få regeringen til at komme her for to dage siden

melde så klart ud at regeringen også ønsker at nedsætte et dataetisk råd

er særdeles positivt og jeg lige læse op hvad det egentlig er regeringen foreslår for jeg synes faktisk det er en rigtig god tekst regeringen vil nedsætte et dataetisk råd som blandt andet skal give anbefalinger til og bidrage til en kontinuerlig og oplyst offentlig debat om de dataetiske spørgsmål og dilemmaer herunder at vi i danmark navigerer fornuftigt mellem nye muligheder

det synes jeg faktisk er rigtig rigtig fint formuleret for det er jo lige præcis det dilemma vi står over for

nye muligheder uendelige nye muligheder der ligger derude

implementere nogle ting som måske har uoverskuelige konsekvenser fordi vi ikke nåede at tænke os om inden vi

så det synes jeg er rigtig positivt jeg håber jo bare at alle ordførerne herinde overtager faklen i forhold til at sikre at vi kommer hurtigt i gang og jeg synes det er positivt at

anbefalingerne kommer til at ligge allerede i november og så håber jeg selvfølgelig at regeringen vil arbejde meget hurtigt derefter og jeg håber

bliver inviteret til en en drøftelse om hvordan man

netop i vores beslutningsforslag foreslået at det

dataetiske råd bliver koblet op på et særligt folketingsudvalg

vi er jo i alternativet også enige i

det seneste års tid har haft en række politiske sager der viser at der er behov for

råd men hvad det nu er vi alle sammen kan blive enige om at der er behov for at vi tager

problematikker der udfolder sig i forhold til dataetikken i

og udfordringer som det jeg vil tillade mig at kalde datarevolutionen byder på for det

et dataetisk råd klæder os bedre på til at tage de vigtige beslutninger om hvordan vi som land vil bruge de enorme mængder data vi har om hver eneste dansker samtidig med at vi skal beskytte individets ret til privatliv og undgå at bruge data til uetiske

direkte inspiration fra det etiske råd i forhold til hvordan det er opbygget og hvordan folk bliver udpeget og så videre til at sidde i et sådant råd detaljerne omkring det

præcis hvordan et sådant råd skal opbygges og indrettes er vi helt åbne over for det vigtigste for os er at vi sikrer et fagligt stærkt dataetisk råd som kan bidrage til en kontinuerlig saglig og oplyst offentlig debat og som har musklerne til at udfordre virksomhederne og os politikere når det bliver nødvendigt eksempelvis når vi kommer til at stirre os for blinde på de positive effekter af dataudnyttelse men glemmer etikken og de negative effekter det er også vigtigt for os det skriver vi også i forslaget at det også bliver lægfolk der kommer til at sidde i et sådant råd altså at det er en helt bred vifte af personer man udpeger til det her

gælder jo både for det offentlige og for det private område eksempelvis mener vi at det er vigtigt at vi fastholder en vedvarende politisk diskussion om hvordan og hvornår det offentlige

må indsamle data dele data samkøre og videreanvende data om borgerne til nye formål vi skal også sikre det faglige grundlag for de politiske diskussioner om eksempelvis profilering af borgere samt hvornår vi vil tillade at vi videregiver data til den private sektor til kommercielle formål for det er vigtigt at vi tænker os godt om inden vi lader det private drage nytte af

data borgerne har givet i tillid til det offentlige og så vil jeg gerne slå fast

til sidst at det er vigtigt for os at vi kommer i gang så hurtigt som muligt så jeg håber at ministeren så snart de her anbefalinger ligger vil indkalde os alle sammen så vi kan få en drøftelse det bliver så desværre uden mig men jeg er sikker på at min afløser vil gøre det lige så godt datarevolutionen

så tusind tak for en god debat og tak for denne gang

rigtig spændende og tak for et i øvrigt glimrende samarbejde med alternativets retsordfører så alle gode vinde herfra det kan godt være at det her forslag ikke bliver vedtaget men det er der nok så mange andre der